er der følgende anmeldelse

beslutningsforslag nummer

fremgår også af folketingstidende DK finansudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § syv og fyrre med hensyn til statsregnskabet for finansåret totusinde og ellevte betænkningen og indstillingen vil fremgå af

at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning

da det ikke

som givet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og halvfjerds af frank aaen og nikolaj villumsen

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte otte og halvfems

dennis flydtkjær ole birk olesen og brian mikkelsen

slutter afstemningen

for for stemte en og halvtreds imod stemte

og vi går til afstemning om de

foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og halvfjerds af thomas jensen andreas steenberg og mette boye og der kan

jeg slutter afstemningen for stemte ni og halvtreds imod stemte ni og fyrre

vedtagelse nummer v seks og halvfjerds af claus hjort frederiksen dennis flydtkjær ole birk olesen og brian mikkelsen bortfaldet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

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

og tres imod stemte seks og fyrre

lovforslaget er vedtaget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

fem og halvfems imod stemte tretten

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

afstemningen for stemte syv og fyrre og

henning hyllested som

mulighederne

først og fremmest fordi dis loven indebærer forbud mod eksisterende overenskomsters gyldighed

så udlændinge ikke omfattes af de der overenskomster og den forhindrer også personer i overenskomstmæssigt at lade sig repræsentere af et dansk forbund

udføres arbejde af samme karakter og værdi men det bliver udført

til forskellig løn det er efter vores mening ren bananrepublik

den internationale arbejdsorganisation ilo har jo siden dis lovens vedtagelse i sine årlige rapporter til fns generalforsamling udtalt at dis loven strider mod konventionerne syv og firs og otte og halvfems og har så også hvert år henstillet forgæves

ændre loven så den kommer i overensstemmelse med konventionerne vi kan selvfølgelig ikke fra enhedslistens side stemme for

for rederier fra tredjelande at tilslutte sig et sådant register som vi anser for

sige at vi har stillet et hav af spørgsmål til den del af det som omhandler sikker sejlads i i arktiske farvande altså farvandene oppe omkring

vi synes der er nogle gode ting i lovforslaget men vi er ikke helt sikre på at det lever helt op til sit formål

svar vi har fået på de rigtig mange spørgsmål

at kunne læse mellem linjerne

måske er lagt op til at tage lige rigeligt vel meget hensyn til de angiveligt kommercielle interesser som

grønlandske hjemmestyre selvfølgelig har med hensyn til udviklingen af

vi vil holde meget meget skarpt øje med hvordan loven udmøntes i form af bekendtgørelser og så videre vi vil holde meget skarpt øje med hvordan søfartsstyrelsen her gebærder sig jeg gør opmærksom på at der for nuværende sejler meget meget store krydstogtskibe

uden isforstærkning overhovedet og det mener vi er ret uforsvarligt

oprettes et uafhængigt piratråd som skal være medvirkende til at sikre en hurtig afslutning på en gidselaffære hvor danske søfolk og søfolk om bord på danske skibe er blevet taget som gidsler og vi lægger ikke skjul på at det er den netop overståede gidselaffære

skibet leopard og de seks søfolk der har været holdt som gidsler i somalia i otte hundrede og

vi mener faktisk at det er uacceptabelt at et rederi helt klart er det jo kommet frem nu af økonomiske årsager kan få lov at trække en gidselaffære i langdrag

stemme for så vi ikke får en gentagelse af den helt ulykkelige affære som vi så

deles i to lovforslag deling i to lovforslag er vedtaget derefter stemmes om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to af et mindretal

femten tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seksten

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte hundrede

er forkastet der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning

ændringsforslag nummer nitten og tyve af et mindretal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

at udtale sig da det ikke er tilfældet

et flertal om at lovforslaget deles i

der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to af et mindretal

tiltrådt af et andet mindretal

jeg foreslår at lovforslagene som det nu er går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes

slutter afstemningen for stemte en og fyrre imod stemte seks og tres

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og seks tiltrådt af udvalget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

nogen at udtale sig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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

udgør et flertal om at lovforslaget deles i to lovforslag deling af lovforslaget er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning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

ønsker nogen her at udtale sig det er heller ikke tilfældet så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

er vedtaget

det er ikke tilfældet vi går til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

er uacceptabelt og i vores øjne ødelæggende for vores samfund social dumping er undergravende for de rettigheder der er opbygget i danmark igennem generationer det er uretfærdigt over for danske lønmodtagere der gerne vil passe deres arbejde det er uretfærdigt over for danske virksomheder som gerne vil sørge for at deres medarbejdere har ordentlige vilkår det er undergravende for vores politiske ønske om at have et ordentligt og gennemreguleret dansk arbejdsmarked og når det er undergravende for vores arbejdsmarked

det også undergravende for vores velfærdssamfund vi får ikke de skatteindtægter ind vi skal have

vi underminerer med andre ord det danmark vi gerne vil have

indsatsen mod social dumping er uhyre vigtig og den har vel aldrig været stærkere end den er netop nu vi har fra regeringens side sammen med enhedslisten gjort det til en hovedprioritet fra starten

afsat flere midler til et koordineret ordentligt samarbejde myndighederne imellem det betyder at i dag kan skat politi og arbejdstilsynet i fællesskab tage ud på de grønne områder på byggepladser og andre steder hvor vi har problemer med social dumping vi har skærpet indsatsen mod cabotagekørsel den ulovlige af slagsen vi har netop andenbehandlet

og vi har tænkt os at blive ved for i alt for mange år har dem der ikke ønsker at overholde spillereglerne haft for lette vilkår og i for mange år synes vi

så må det være fagbevægelsen der løser problemerne

men der skal også være politisk vilje til det enhedslisten har

ansvaret for nogle konkrete forbedringer på området

og det er en indsats der bygger

den grundlæggende præmis at vi anerkender det europæiske samarbejde vi er en del af når vi er en integreret del af det europæiske samarbejde

for når arbejdstagere og når virksomheder bevæger sig over grænser det indre marked og den frie bevægelighed mener vi er en fordel både for danske lønmodtagere og for danske virksomheder når det en fordel for danske lønmodtagere

er det det selvfølgelig også for udenlandske lønmodtagere og udenlandske virksomheder men præmissen for at vores indre marked fungerer efter hensigten og at det ikke bliver en konkurrence der går nedad eller på laveste fællesnævner er selvfølgelig at vi med de midler der er til rådighed nogle gange er der behov for at udvikle nye

bekæmper den sociale dumping og unfair konkurrence der er til stede der er selvfølgelig også udfordringer forbundet

klart at når der er medlemslande i eu der har et markant lavere lønniveau end vi har

så vil det selvfølgelig for nogle være attraktivt at komme hertil også

har vi jo tradition for i danmark i virkeligheden at have en ret svag beskyttelse hvad angår afskedigelser fordi vi som en del af hele vores måde at tænke den danske model og dansk flexicurity på har andre opsigelsesfrister end man har mange andre steder

tidligere regering østaftalen indebar at borgere fra nye lande skulle have arbejdstilladelse og arbejde på sædvanlige danske vilkår østaftalen kunne på det tidspunkt lade sig gøre fordi udvidelsestraktaterne gav mulighed for at begrænse eu traktatens regler om fri bevægelighed

imidlertid udløbet og

vi synes fra regeringens side at vi i stedet skal sætte ind andre steder vi skal for det første væk arbejde med at styrke rut registeret

der er behov for rundtomkring på danske arbejdspladser for at slå ned på deciderede ulovligheder

skal vi jo ikke kun i ord men også i handling bakke op om den danske model og parternes rolle i at sikre at der er ordentlige løn og arbejdsvilkår i danmark det må jo altså også betyde at vi fra lovgivningsmagtens side ikke sætter

spørgsmålstegn ved eksempelvis konfliktretten

tage afstand fra de arbejdsgivere i danmark der udnytter det fleksible danske arbejdsmarked til at ansætte arbejdstagere

for det fjerde skal vi jo hele tiden sørge for at vores danske arbejdsløse bliver kvalificeret

der nu engang er på det danske arbejdsmarked og som også vil komme eksempelvis i forlængelse af de meget store anlægsinvesteringer som vi

ruller ud over det danske samfund i løbet af de kommende år så lad mig derfor afslutningsvis sige indsatsen mod social dumping kampen for fortsat at sikre et gennemreguleret ordentligt dansk arbejdsmarked stopper ikke

med at gøre men vi ønsker hverken

at vi anerkender det europæiske samarbejde nu kan jeg se at ministeren vinker afværgende så jeg vil bare gerne have ministeren til at bekræfte at ministeren og enhedslisten har et grundlæggende forskelligt syn på eu

gennem de mange udmærkede forhandlinger vi har haft er stødt ind i

en forskellig tilgang til det hvor enhedslisten jo er lidt mere blodtørstige i forhold til at udfordre eu reglerne end jeg har oplevet at ministeren er så det var bare så der ikke opstår forvirring i salen eller ude i befolkningen om

samtidig så også slå fast at det der forener regeringen og enhedslisten hvad angår social dumping er et ønske om ikke blot at tale om det og ikke blot at henvise til ting der ikke kan laves om men at bruge af den fællesmængde og de handlemuligheder som det europæiske samarbejde

mellem enhedslisten og og regeringen men man må samtidig sige at noget af det vi har indført i fællesskab og som har størst virkning nemlig det koordinerende samarbejde på tværs af både politiet skat og arbejdstilsynet

og det kunne en tidligere regering jo også have valgt at indføre så man kan sige at eu sætter nogle begrænsninger men hvis men hvis man vil bekæmpe social dumping

også gode muligheder hvis man tænker sig om i

egen nationale politik og det har vi heldigvis gjort sammen

for eu reglerne og det er dem vi forsøger at udnytte i fællesskab der har vi så stadig væk lidt til gode og derfor

og kommunernes landsforening for der skal vi jo have en opfølgning på

den aftale som vi lavede i finansloven for to tusind og tretten og som jo handler om at vi gerne vil have kommunernes landsforening med på en forpligtende aftale

som betyder at kommunerne bruger arbejdsklausuler ligesom

sammen med den tidligere regering har lavet utrolig mange tiltag

så det det er der er også lavet mange tiltag

også et problem når man kigger på

nogle begrænsninger for adgangen til det danske arbejdsmarked

dem der ikke er inde under en overenskomst eller er registreret i rut registeret der er utrolig mange der kommer til danmark og arbejder som ministeren selv sagde

danske lønninger blandt andet også på vikarområdet og på de grønne områder der kommer mange ind

men hvor ser ministeren at de tiltag der er lavet vil hindre at

jeg bliver bare nødt til at gentage vi har haft diskussionen før at begrænser man danske lønmodtageres adgang til at konflikte så bliver det uligt sværere at lave overenskomster og etablere et fortsat overenskomstsystem som både er til fordel for arbejdsgivere og arbejdstagere så lad mig bare benytte lejligheden til at

have et overenskomstsystem i danmark hvor der ikke er nogen konfliktret

kontrollere tilgangen til arbejdsmarkedet også for dem

komme her til danmark og arbejde før deres eget lønniveau

sætter jo ikke begrænsninger for dem der arbejder i underbud

at man underbyder på det danske arbejdsmarked

partier der har det ønske ikke har fået flertal for

man kan jo ikke stille sig op i folketingssalen i dag og ønske at fremme det danske overenskomstsystem og så

der ønske at begrænse danske lønmodtageres adgang til at kunne konflikte

derfor undskyld mig

værdien af overenskomsterne jo altså noget mindre min påstand vil også være at det udhuler

opfattelse af hvad der egentlig er problemet her eller

eu for i virkeligheden

de forordninger og direktiver som eu har skabt som gør det her muligt altså jeg synes det er fint at vi

ud af bukserne for at snyd og bedrag for det forekommer men men

er jo en række direktiver og forordninger på de forskellige områder

den såkaldte fri bevægelighed osv som gør

en gåde hvordan regeringen og det store flertal i det her folketing ikke kan få ind i

at gå ind og lave om på forordninger og direktiver som skaber det her

samarbejde søger at få tingene

retning der både set med for vores vedkommende centrum venstre briller og

vi sidder lige nu og diskuterer bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet og der har vi selvfølgelig

interesse i at det defineres og håndhæves

det er helt korrekt forstået at jeg er stærk tilhænger af det europæiske

jeg var engang i lighed med herre henning hyllested imod

de ulemper der er jeg tør knap tænke tanken til ende hvis danmark skulle vælge at forlade det europæiske samarbejde det ville være et ualmindelig stort problem ikke blot for danske lønmodtagere og virksomheder men for danmark som helhed men det siger sig selv at inden for rammerne af det europæiske samarbejde vi er en del af skal vi selvfølgelig søge at ændre tingene i den retning vi synes er den rigtige og der vil beskyttelse af lønmodtagerrettigheder altid stå højt på vores dagsorden

står med en række forordninger og direktiver

arbejdsmarked hvor folk kan arbejde til langt under overenskomstmæssige vilkår det hænger jo også sammen med at grundpræmissen i det europæiske samarbejde som ministeren

hylder så meget for mit vedkommende må jeg så sige at

liberalisering liberalisering liberalisering liberalisering og det

via domme ved eu domstolen bliver begrænset og beskåret så

i den retning at man skal kunne bevæge sig så frit som muligt hvad enten man er lønmodtager eller virksomhed

den del af dansk lovgivning der relaterer sig til eu så

er ret nuanceret altså i den her

som har til formål at fremme vikarers rettigheder

ligestillingsområdet eksempelvis

ikke så meget i danmark men det er mest fordi vi er foran men

rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet så jeg synes at når man kigger på det samlede arbejdsmarked og også

at sikre at udlændinge i danmark skal arbejde på almindelige danske løn og ansættelsesvilkår og at regeringen skal pålægges at arbejde for at østeuropæere ikke

kan tage arbejde i danmark før lønforskellen mellem danmark og østeuropa er mindsket derudover ønsker forslagsstillerne at regeringen skal arbejde for

arbejde i danmark fra sit hjemland borgeren skal kunne fremlægge en ansættelseskontrakt hvoraf det fremgår at ansættelsen sker på almindelige danske løn og arbejdsvilkår således at man ikke kan arbejde i danmark førend dette

i venstre mener vi at det er utrolig vigtigt at alle der arbejder i danmark sådan set overholder de principper vi har om

social dumping som vel må være baggrunden for at dansk folkeparti

forslag det var også derfor venstre var med til at lave rut registeret som vi

det er uacceptabelt at der finder social dumping sted vi synes ikke at det er

er fair over for de arbejdsgivere der ønsker at være til stede på det danske arbejdsmarked

som ønsker at drive en en helt almindelig ordentlig virksomhed men

problemet findes måske

danskere i højere grad skal kunne se en økonomisk

tage job der er jo omkring fjortentusind danskere der går på arbejde

ikke økonomisk kan betale sig ud over det er der syvoghalvtredstusind danskere som er på overførselsindkomst og hvor gevinsten ved at skifte den ud med et job er overordentlig lille det økonomiske incitament til at tage et arbejde er forsvindende lille eller nærmest ikke til stede

set et problem som vi synes

gøre noget ved vi har set små takter i den retning med

seneste aftale om kontanthjælpsreformen men det kan jo stadig væk ikke betale sig at arbejde

over tredive år altså man mangler simpelt økonomisk tilskyndelse til til at

vi vil gerne stå fast ved arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de europæiske lande det skal kunne lade sig gøre at arbejde

løser vi ikke med det her beslutningsforslag som dansk

danske virksomheder

i danmark kan konkurrere med virksomheder i sverige norge

der handler om en begrænsning af konfliktretten

at hvis en virksomhed i forvejen har tegnet en overenskomst en hvilken som helst overenskomst

lo fagbevægelsen eller andre fagforeninger for den sags skyld have adgang til at at konflikte den pågældende virksomhed for at få en lo overenskomst mit spørgsmål

på den her side af et folketingsvalg vil man genfremsætte det efter et folketingsvalg hvor venstre og dansk folkeparti eventuelt

og og vil man fremsætte det enten på den her side af et valg

man skal have billeder af danske strande men det her

er arbejdsmarkedsmodellen som sådan set i mange år har sikret gode arbejdsvilkår

hvor hvor jeg blandt andet synes

3f skulle i højere grad være optaget af at få indgået overenskomster på de virksomheder som ikke har nogen overenskomst i stedet for

til det beslutningsforslag man har

som betyder en begrænsning af konfliktretten på den måde som jeg beskrev før

eller vil man fremsætte det efter et folketingsvalg hvor der eventuelt kunne tegne sig en mulighed for et flertal det er da ikke så svært at svare

ser meget frem til at ordføreren forholder sig til det helt konkrete spørgsmål ellers vil jeg bare sige

vil gøre det og på den måde foretage et ganske groft indgreb

hvor udenlandske tjenesteudbydere skal registrere sig og jeg kunne forstå

arbejdsforhold men er det ikke korrekt

polsk overenskomst det er det det går

på virksomheder der kommer udefra skal registreres i rut

arbejder og så er der lagt op til

den danske model det er jo også derfor at vi faktisk har

lovforslag der nu ligger det sikrer sådan set arbejdstagerne fagbevægelsen bedre vilkår

påpege at her skal der indgås en overenskomst der bliver nu også oplysninger om hvor mange medarbejdere der arbejder det pågældende sted så der er jo rig mulighed for at 3f eller andre sådan set kan bruge de værktøjer

at det kan være med til at bremse tilgangen vi har jo mange danskere der arbejder

de søger jo arbejde hjemmefra inden de kommer

så slemt hvis nu en polak eller en ungarer skulle have en ansættelseskontrakt inden

om arbejdskraftens fri bevægelighed jeg er klar over at dansk

og vores fællesskab omkring det men jeg vil gerne stå fast på at jeg

arbejdskraftens frie bevægelighed alt i alt hjælper danmark til en bedre situation vi er et meget lille land

optaget af i venstre og det ønsker vi ikke at lægge begrænsninger

det med social dumping vil vi gerne sætte os imod

det er trods alt danmarks største parti som vi her taler med så derfor er der jo måske også blandt vælgerne nogen interesse for at

eksempler på at venstre siger et og gør noget andet ordføreren siger at det efter venstres opfattelse er uacceptabelt med social dumping det er jo et fint synspunkt men hvorfor i alverden har man dog så fra venstres side stemt imod den ekstra bevilling på fem og tres million kroner til politiet skat og arbejdstilsynet over to år hvor sigtet er at den netop har skullet og også medvirker til

tiltag hvis regeringen var kommet

sagt skal vi lave en aftale hvor vi kan finansiere det det kunne være at finansiere det via de midler som der er på beskæftigelsesområdet og som

er rigeligt af siden man her i sidste weekend kunne finde milliarder på det område så ville vi da gerne

haft en drøftelse men præmissen var jo ikke sådan præmissen var at det var en aftale regeringen ønskede

øget kontrol blandt andet fra skats og politiets side så ender det med at selv om det har kostet en udgift over to år

er der overskud i kassen for der bliver afsløret hundredvis af ulovligheder

jeg kan betro venstres ordfører at når der ruller en kortege af biler ind på en byggeplads hvor bil nummer et er politiet bil nummer to er skat og bil nummer tre er arbejdstilsynet så vækker det dyb respekt og der er nogle der bliver temmelig bange

derfor må jeg sige at jeg står tilbage med stor undren over at man kan sige at man er imod social dumping

de ting som er blevet gjort for at

og når finansieringen er stigende skatter og afgifter så står vi af hvis

ordføreren har jo ret i

i finansieringen af det her tiltag

hvordan skal vores virksomheder kunne konkurrere med nogle der snyder i skat underbetaler deres medarbejdere og ser gennem fingre med arbejdsmiljøloven

i fuld gang med se på hvordan vi med vores politik kan sikre at rengøringsassistenten ikke får en sulteløn langt under overenskomsten at tømreren ikke risikerer at komme til skade på grund af farligt arbejdsmiljø og at chaufføren ikke mister sit arbejde til en udenlandsk kollega alt sammen eksempler der i den seneste tid har været fremme jeg var for nylig i praktik i en nordjysk tømrervirksomhed og ud over at det gjorde det tydeligt at mine håndværksmæssige evner har visse mangler

var det også et rigtig tydeligt eksempel på hvad konsekvensen

som det tømrerfirma jeg besøgte der bliver presset i en unfair konkurrence

overtidsbetaling og ferie

konkurrere fordi de andre snyder på vægten danske lønmodtagere mister deres job og samtidig betyder social dumping at vi har mennesker gående på vores arbejdsmarked som underbetales og har rigtig dårlige rettigheder derfor er det ualmindelig vigtigt med politisk handling og vi er i fuld gang som ministeren også allerede så fint har redegjort for det gælder både arbejdstilsynet skat og politiet det gælder for eksempel det at private der hyrer udenlandsk rengøring uden de lovpligtige papirer skal straffes med bøde vi skal turde stille krav i vores offentlige udbud

sikker på at få en dansk løn når man arbejder for vores fælles skattekroner vi skal finde nye løsninger på transportområdet der kan bekæmpe ulovlig piratkørsel der koster danske arbejdspladser og vi skal styrke det register som udlændinge skal

det her rigtig seriøst og det gør vi

det er jo faktisk ikke nyt det var i høj grad aktuelt

da man var parlamentarisk grundlag og med partiets egne ord sad med de afgørende stemmer og stor magt

man forslag som det vi behandler her og

b to og halvfems som i prasis vil betyde

det rigtige vej at gå til gengæld vil jeg gerne bruge anledningen til at kvittere for at både ministeren de andre regeringspartier og enhedslisten med stor politisk vilje løbende handler over for det her problem

at få

flere danske arbejdspladser

jeg fornemmede og forstod på ordføreren at det

at det koster danske arbejdspladser

jeg forvirret når jeg har et svar fra ordførerens

virksomheder der ikke kan konkurrere fordi der er andre der snyder på vægten

fordi der er nogle der ikke vil betale det det koster og kan få østeuropæere til at gå til en meget meget lav løn

på vores arbejdsmarked uden de basale rettigheder

alle sammens sympati og i virkeligheden også burde have vores alle

støtte i forhold til at få et ordentligt liv på det danske arbejdsmarked det er det samlede problem

i danmark før der er en mindre lønforskel

vi er forpligtet på den frie bevægelighed på arbejdsmarkedet og den er også i vores interesse både fordi det gavner østeuropa og fordi det gavner os selv vi er

meget indstillet på at opretholde den forstærkede indsats mod social dumping som regeringen

er og bliver et uvæsen det er uacceptabelt at østeuropæiske arbejdere udnyttes gennem grov underbetaling med

lønninger på for eksempel halvtreds kroner i timen

ofte hverken betalt skat eller moms og i masser af tilfælde

det er bestemt bestemt med til at gøre

bygningsarbejdere arbejdsløse vi er enige i det som også den foregående ordfører sagde nemlig at udenlandske arbejdere er velkomne men de skal naturligvis aflønnes og arbejde efter danske regler ellers skrider det hele

og det er jo karakteristisk sådan som den socialdemokratiske ordfører fru ane halsboe jørgensen også var inde på at dansk folkeparti i den periode hvor man havde stor indflydelse kæmpe indflydelse i dansk politik nemlig mens

det betyder at i alle de ti år hvor man havde mulighed for at påvirke magten for alvor udnyttede man den ikke og det er jo i sig selv med til at afsløre synes vi i sf at der er tale om en

fem og tres million kroner til politiet skat og arbejdstilsynet over to år som jeg også nævnte tidligere har blandt andet betydet at der er blevet gennemført langt flere razziaer som har afsløret ulovligheder på forskellige ledder

de offentlige kasser og blæse på arbejdsmiljøreglerne det har været en utrolig god indsats der er bedre koordination mellem myndighederne på det her område

under den nuværende regering der er oprettet en hotline på arbejdstilsynets hjemmeside som er en

skal ringe til når man støder på noget som man tror måske kunne være social dumping der er bedre skiltning ved byggepladser skat har fået adgang

private parcelhuse

har en mistanke om at der foregår noget mistænkeligt i forhold til de ting som skat arbejder med det er noget som gør uendelig ondt på en hel del mennesker i som har nogle høje indtægter

men hvis man vil værne om det danske samfund som et velfærdssamfund hvor reglerne skal følges herunder at der skal betales skat og

på en privat grund den her regering har også gennemført at hvis man ikke er tilmeldt

straksbøde svarende til en parkeringsbøde

en hel stribe andre ting blandt andet

ved for eksempel offentlige

den her regering har gjort uendelig meget på det

vil jo i praksis sådan som det er udformet indebære et stop for udenlandsk arbejdskraft

den afstand der er nu mellem østeuropæiske lønninger og danske lønninger det er som det også

beskrevet her fra talerstolen i strid med eus traktat og derfor er det jo et urealistisk krav altså det

være ulovligt for danmark at gennemføre det her

så tænke på om man ville lave en traktatændring og så videre det ville være et projekt der ville tage utrolig mange år og jeg mener heller ikke at det er den rigtige vej at gå der er ingen tvivl om at danmark har stor gavn af

der er en fri bevægelighed vi har for eksempel håndværkere som nyder stor gavn af at de kan arbejde i tyskland og andre lande

det er jo så det vi kunne blive mødt med hvis det var sådan at vi begyndte at gøre forsøg på at indføre sådan nogle regler så konkluderende vil jeg sige at

at der bliver gjort flere ting for at bekæmpe social dumping og det skal der formentlig også være en forhandling om til efteråret i forbindelse med finanslovsforhandlingerne men vi kan ikke støtte

tusindvis af østarbejdere der arbejder til lønninger under de danske mindstelønninger

som arbejder til lønninger under de danske mindstelønninger

handler om hvad der sker ude i samfundet der sker på arbejdspladserne

at vide når man taler med den danske befolkning og der er ingen tvivl om at det her

er et kæmpeproblem det er det simpelt hen og det kan man finde ud af

bliver berørt af det jeg ved ikke om der findes tal på det som liberal alliances ordfører spørger om jeg vil være ærlig og sige at hvis de findes kender jeg dem ikke

så vil jeg da gerne oplyses om dem

holder jeg fuldstændig fast på at der her er tale om et stort samfundsmæssigt problem som det er vigtigt at samfundet

tal som kan belyse omfanget af problemet er det seriøst

danmarks statistik og arbejdsmarkedsstyrelsen

er det omkring en procent

er der så tale om et stort problem hvis ni og halvfems procent af de timer der bliver lagt af østarbejdere i danmark

skal også være opmærksomme på en ting som

har et helt andet perspektiv og det er at inden for det her med social dumping

der en del af det der foregår ved at man har et officielt system hvor papirerne er i orden men hvor man i virkeligheden gør det på en helt anden måde jeg kan nævne at

der har været en sag på aarhus havn for at tale meget konkret

at der er bygningsarbejdere

det pågældende sted er at papirerne er i orden

at de arbejder syv og tredive timer og får overenskomstmæssig løn men realiteterne er at de arbejder fem og halvtreds timer

på den måde er der både et officielt og et uofficielt system

er et alvorligt problem for det danske samfund og for

danske arbejdere som bliver presset på deres løn og arbejdsvilkår og for de udenlandske arbejdere der

misbrugt i visse arbejdsgiveres kamp for at få trykket lønningerne her i landet det er jo glædeligt at flere og flere gerne vil deltage i kampen mod

begrænset skare af fagforeninger der

vi har en regering der har det som en klar målsætning at bekæmpe det og

vi har et klart flertal i folketinget bestående af regeringen og enhedslisten

på det her område dansk folkepartis

at udlændinge her i landet skal arbejde på sædvanlige løn og arbejdsvilkår hvorved vi jo alle sammen os her i salen forstår overenskomstmæssige vilkår eller vilkår svarende dertil vel vidende at ikke hele arbejdsmarkedet er overenskomstdækket det er den ene halvdel af

om man så må sige og den del er vi jo vældig positive over for

før der er blevet mindre lønforskel mellem østeuropa og danmark for det første er det jo et groft indgreb i arbejdernes mulighed for at bevæge sig frit og søge arbejde i verden hvor de vil jeg tror at mange danske håndværkere ville

har meget lange udsigter med at få udjævnet de lønforskelle for det andet svæver det jo frit i luften hvordan dansk folkeparti har tænkt sig at gennemføre det

jeg har nu ikke hørt dansk folkeparti gøre sig til

af den forening der står også andre forkerte ting i forslaget såsom at de østeuropæiske arbejdere ikke i samme grad som danske er ramt af finanskrisen jeg ved ikke hvor

dansk folkeparti har deres orienteringskraft henne der er jo en langt større arbejdsløshed i de østeuropæiske lande en langt større armod det er jo derfor de kommer hertil for at søge arbejde det er også forkert når forslagsstillerne roser danske arbejdsgivere for at foretrække udenlandske arbejdere der er parate til at arbejde for den laveste løn efter overenskomsten mon ikke den melding kommer bag på

ret mange af dansk folkepartis vælgere

i forslaget jeg har jo længe savnet dansk folkepartis aktive støtte til nogle af de meget vigtige forslag som enhedslisten har fremsat og som vi indtil nu

har fået flertal for i folketinget det

der rigtig vil batte noget i kampen mod social dumping det ene er kravet om at arbejdsklausuler udstrækkes så de gælder alle offentlige myndigheder vi er meget glade for at vi er enige med regeringen i den hensigt nu skal vi bare se om vi kan få kl med om bord

er forslaget om kædeansvar som enhedslisten indtil videre har stået

men som jo virkelig vil betyde at vi får ryddet op i underskoven af platfirmaer og sort arbejde det tredje er ændringen af udstationeringsdirektivet så

bliver slået fast at det er et minimumsdirektiv og at landene har ret til at bygge oven på fuldstændig som de vil med love og overenskomster sådan at man sikrer lige vilkår og det fjerde

den europæiske fagbevægelses forslag om en social protokol til eu traktaten som en gang for alle kan slå fast

bevægelighed der savner vi jo virkelig dansk folkepartis stemme i debatten de har tværtimod stemt imod flere af de her forslag

sikre at udlændinge der tager arbejde i danmark gør det på almindelige danske løn og ansættelsesvilkår

at dansk folkeparti sammen med partiet venstre

beslutningsforslag b to og halvfems som jo vil

der skal sikre lige vilkår på det danske

nemlig den danske fagbevægelse bliver ganske alvorligt stækket i den her kamp jeg tror nok at

dansk folkepartis støtte til en del af de tiltag som enhedslisten og regeringen

har gennemført her i folketinget så man skal jo ikke gøre skarn

herre finn sørensen nævner et beslutningsforslag

det bliver heller ikke genfremsat i den her samling

troende at det vil lukke op for polske overenskomster derfor synes jeg at det er helt malplaceret at blive ved med at

bliver forslaget b to og halvfems om begrænsning af konfliktretten fremsat på den her side af et folketingsvalg bliver det fremsat på den anden side af et folketingsvalg herre hans andersen svarede kun på det første spørgsmål herre hans andersen svarede det bliver ikke fremsat på den her side af et folketingsvalg jeg spurgte to gange og derfor vil jeg tillade mig at konkludere at herre hans andersen

at forslaget vil blive fremsat efter et folketingsvalg nu får vi så lejlighed til senere at spørge herre bent bøgsted om

hvad det er dansk folkeparti egentlig mener om det her

bare sige at jeg synes jeg har gjort rede for at det er yderst relevant

skal jeg usagt det vil jeg ikke blande mig i

også lige stille herre finn sørensen et spørgsmål ellers ender

finn sørensen der stiller mig spørgsmål og

herre finn sørensen at de tiltag der er lavet indtil videre

nok for at dæmme op for underbetalt arbejdskraft i danmark

mener herre finn

fire ret tunge

som jo vil hjælpe en hel del

enhedslisten har den opfattelse at der stadig er meget at gøre hvad det angår og det er vi da heldigvis også enige med regeringen om at der er det er så ikke altid at vi lige kan blive enige med regeringen om

kravet om arbejdsklausuler skal gælde alle offentlige myndigheder og den hensigt er vi enige med regeringen om at vi skal indføre en form for kædeansvar eller bestilleransvar og jeg tror godt spørgeren kender

at vi skal have ændret udstationeringsdirektivet og det vil sige at vi skal stille krav om ændring af nogle eu regler på det her område og at vi skal støtte den europæiske fagbevægelses forslag om en social protokol det er i hvert fald fire store klumper der er mange andre ting vi kan gøre og

ser da også frem til at dansk folkeparti vil støtte det jeg vil bare sige at jeg jo er glad for at dansk folkeparti prøver at lægge noget luft til venstre i den her sag om beslutningsforslaget om begrænsning af konfliktretten alligevel er det lidt uldent men det kan vi jo vende tilbage til når vi får dansk folkepartis ordfører herop på skafottet og så kan vi jo spørge lidt grundigere ind til

hvis det står til troende at det betyder at der kan komme østeuropæiske overenskomster hertil

så det må vi jo lige diskutere lidt videre

jeg har gjort mig umage for ikke at stille spørgsmål til spørgeren men det kommer jo senere

vi behandler her et forslag fra dansk folkeparti

der tager arbejde i danmark skal arbejde på danske løn og ansættelsesvilkår i liberal alliance er er vores udgangspunkt at løn og arbejdsvilkår alene er et spørgsmål mellem arbejdstager og arbejdsgiver i et frit samfund må det være sådan at arbejdstagere og arbejdsgivere frit kan indgå aftaler med hinanden det må være udgangspunktet og det er

også det udgangspunkt den danske model bygger på

i danmark er ikke at der kommer østarbejdere til danmark og arbejder det er et ubetinget gode for det danske samfund problemet er i langt højere grad at vi i danmark udkonkurrerer os selv det gør vi igennem meget høje sociale ydelser meget høj kontanthjælp og meget høje dagpenge som presser mindstelønningerne i vejret det presser de svageste danskere ud af arbejdsmarkedet de danskere som ikke kan sælge deres arbejdskraft til en hundrede og ti kroner i timen samtidig

problem idet danmark er det land i den vestlige verden hvor det mindst kan betale sig at tage et stykke arbejde det problem har man ikke

i østeuropa der tager man meget gerne

hundrede og ti kroner i timen fordi man altså ikke er fristet af meget høje sociale ydelser man rejser immer væk

stykke arbejde i danmark og det skal vi danskere

set være glade for at der er østarbejdere der gerne vil jeg kan citere

skal indledningsvist bemærkes at indvandring af fx østeuropæisk arbejdskraft kan have en række fordele for dansk økonomi set henover konjunkturerne medvirker indvandringen overordnet til at dæmpe inflations og lønpresset i dansk økonomi hvilket fremmer konkurrenceevnen og indebærer at varer og tjenester bliver billigere end ellers forbrug og investeringer i danmark øges disse forhold øger det samlede antal job og kan have bidraget til det fald der har været i strukturledigheden det seneste tiår videre skriver han

det vurderes med usikkerhed at indvandrere fra østeuropa som ved udgangen af to tusind og ti havde permanent bopæl i danmark samlet set bidrager med cirka

tre milliard kroner i indkomstskatter

er et gode også et gode for de politikere som gerne vil have mere velfærd idet østarbejderne bidrager positivt

samlede beskæftigelse det vil sige at

virksomheder hvor der kommer østarbejdere og arbejder

blive ledige når man kigger på fordelingen af timer som østarbejdere lægger i danmark og på de lønninger de får for de timer de lægger så er det altså ifølge arbejdsmarkedsstyrelsen og danmarks statistik cirka en procent af de timer som er til under mindstelønnen i danmark langt langt hovedparten af østarbejdere arbejder altså i lønspændet

til en hundrede og halvfjerds kroner i timen

lønforhold som den danske fagbevægelse har sagt er lønforhold som er i orden

afslutningsvis vil jeg sige at det er ganske

i mange hundrede år at det at arbejdskraft og varer kan bevæge sig frit over grænser over grænser er et ubetinget gode det øger ganske enkelt velstanden det er det man kalder komparative fordele man kunne i den

ånd som det her forslag er stillet i som jeg tolker

på alle mulige andre varer

argumentere for at vi ikke skulle importere fjernsyn elektronikvarer produceret i østasien fordi vi jo har en dansk virksomhed i struer der producerer fjernsyn og hvis nu vi ikke importerede elektronik produceret i østasien

at købe billigere produkter herunder også billigere arbejdskraft fordi det betyder at de har penge som de kan bruge til andre forbrugsmuligheder og det skaber job i andre sektorer derfor kan

jeg er enig med mange af de ordførere der har været oppe på talerstolen i dag

problemet med social dumping og jeg jeg tror at vi alle sammen er enige

kan for at bekæmpe social dumping

nogle konflikter i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed

kan få nogle sager på halsen hvis man får gennemført nogle af de ting som ligger i det her

opstramning af rut registeret og vi er også enige om at

at vi giver danske virksomheder nogle rigtig gode muligheder for at kunne klare sig i fair konkurrence og også kunne tilbyde nogle forhold for medarbejderne som er ordentlige og

er nogle ordentlige arbejdspladser rundtom i landet blandt andet ved at vi arbejder med udbud lokalt der tænker jeg for

også tænke på hvordan man laver de her udbud strikke dem sammen så de små og mellemstore virksomheder

for at kunne byde ind og være med i konkurrencen og vinde nogle af

ikke bliver nogle af de store firmaer hvor man så ser nogle af de her problemer

kommer fra andre lande og som har levet under nogle ganske urimelige arbejdsvilkår hvilket ingen af os bryder os om og hvilket egentlig er ganske konkurrenceforvridende over for

leverer et godt stykke arbejde og leverer nogle gode arbejdsforhold for deres medarbejdere

hen ikke kan klare sig i priskonkurrencen fordi nogle af de firmaer som så kan byde meget billigere

fuldstændig lever efter de principper

kan udkonkurrere gode danske virksomheder så jeg vil også

små og mellemstore virksomheder i langt højere grad har mulighed for at kunne

strid med arbejdskraftens fri bevægelighed og det er baggrunden for at vi

som bliver udsat for en urimelig konkurrence når der er tale om underbetaling og når der

helt enig i at der også er et hensyn til arbejdsgiverne absolut det jeg bare vil spørge om er

har ordføreren nogle tanker om hvordan man kunne styrke det element og at udbuddene så bliver lavet sådan at danske firmaer ikke bliver udsat for

har nogle ganske positive effekter

for det lokale arbejdsliv og de lokale virksomheder

at der bliver oprettet flere praktikpladser for vi ser jo mange gange at det er de små og mellemstore virksomheder som er rigtig gode til at levere de her praktikpladser som vi alle sammen ønsker så

og som vi alle sammen skriger efter så jeg ser heldigvis flere og flere kommuner der begynder at se fordelene ved at strikke udbuddene sammen på en anden måde

giver mulighed for at de små og mellemstore virksomheder kan byde ind

for eksempel danske arbejdere så er det fri konkurrence der er det vigtigste for

fagbevægelsen bedre mulighed for at kunne komme ud og fortælle de medarbejdere der er som ikke er under danske løn og ansættelsesvilkår hvad de egentlig har af muligheder hvis nu

ville være ansat under danske løn og arbejdsvilkår så det har

har lavet et system hvor østeuropæiske arbejdere kommer op og proforma deltager i noget undervisning for så sendt ud på gartnerier som lærlinge altså på lærlingeløn når de så er formelt udlært af det danske uddannelsessystem der er hele klasser der kun

jeg mange gange hører fra nogle af de danske virksomheder som giver nogle ordentlige forhold for medarbejderne og som også laver de her praktikpladser at de er under pres og at de er under hård konkurrence fra nogle af de virksomheder som simpelt hen ansætter nogle medarbejdere under nogle forhold som vi ikke bryder os om derfor er det vigtigt når vi har udbud og opgaver i kommuner og regioner og hvor vi ellers har det at vi tænker de her forhold ind og laver nogle ordentlige udbud for det kan faktisk godt lade sig gøre uden

skal overbevise kommunernes landsforening og alle landets kommuner om at der skal anvendes arbejdsklausuler i offentlige kontrakter sådan som det fremgår i ilo konvention fire og halvfems som jo gælder for alle statslige virksomheder nu så jeg vil gerne høre om

tanke og også kan man sige vil gøre sin indflydelse gældende over for alle ordførerens græsrødder rundtomkring i kommunerne sådan at

når de bruger nogle af de renoveringsmidler som vi er med til at frigive fra landsbyggefonden

dem der byder ind på opgaverne og kan vinde opgaverne også har det med i baghovedet

så vi kan sikre at de unge får en uddannelse

være sådan at man ansætter nogle af dem der bor i et område som egentlig er et udsat boligområde

arbejdsklausuler på den ene eller på den anden måde det

det der bliver spiret op nedefra

at vi står her fra talerstolen og siger

en forpligtende aftale hvor kl forpligter sig til at arbejde for at der kommer arbejdsklausuler i alle de kommunale kontrakter rundtomkring i landet det var det jeg spurgte ordføreren

alle kommuner anvender arbejdsklausuler

så det vil vel være en rigtig god idé så jeg vil gerne

med at det gror frem nedefra er fint

vi har vel også lov til at skubbe på

udmønte sig om det er tvang eller om

med en henstilling så derfor er det lidt svært for mig at komme med en bedømmelse af det

arbejdsklausuler men også med sociale klausuler jeg kommer jo selv fra en kommune hvor man har arbejdsklausuler i

det kommer helt af sig selv at man gerne vil sikre bedre vilkår for de små og mellemstore virksomheder i områderne

jeg lidt regnede med vi har et folketing der er sammensat på en

den ene fløj har nogle der arbejder for at der overhovedet ikke er nogen der skal arbejde

være så billig som muligt det er sådan set to yderpunkter

i lang tid så det er jo ikke

det her forslag går jo bare ud på at

vi gerne have at regeringen arbejder for i eu at man

i dag i dag er det meget attraktivt for østeuropæere at tage til

en vestlig standard

kunne rejse frit ind derudover går forslaget

stadig væk være sådan at man kunne søge arbejde fra sit hjemland

man fremlægge en ansættelseskontrakt

frit rejse til danmark og få job det er på samme måde som danskere

så vidt jeg ved meget få der tager til norge og søger job uden at

ansættelseskontrakt på forhånd det var egentlig det vi

så også forstået at det ikke

vi stadig væk uanset de her resultater der er opnået og de opstramninger der er

til en lav løn vi har vikarbureauer der udbyder arbejdskraft til

firs kroner i timen tres kroner i timen er

det hjælper det nye forslag der

det er kun der hvor der er ordnede forhold man bliver omfattet af

job et sted hvor der ikke er nogen aftaler eller nogen ting så kan de stadig væk arbejde

det betyder jo blot at en polsk virksomhed der registrerer sig i rut registeret

der betyder noget der men vi har haft en debat og det står

polske forhold og større muligheder for at udlændinge kan arbejde herhjemme til lavere lønninger jeg har bare et spørgsmål som er ganske enkelt hvordan hænger b to og halvfems

bent bøgsted jo er forslagsstiller sammen ulla tørnæs fra venstre

sammen med det forslag

polske overenskomster

ikke været med til men det har herre leif lahn jensen tværtimod ved at lave rut registeret hvor de kan registrere sig

en masse tvivl om hvorvidt

ville være med til at lukke op for polske overenskomster og der meldte jeg klart ud at det kunne dansk

polske overenskomster ministeren har sagt og

det er nok alle ordførerne i hvert fald fra rød blok der

at man ikke har mulighed for kamphandlinger overhovedet ikke er med til at ringere det er meget nemt

igennem længere tid var støtteparti for den tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen

otte og halvfems beslutningsforslag ikke et af dem handlede om social dumping ikke et af dem havde det her problemfelt som fokus

bare er båret af eu modstand eller om det er båret af en reel bekymring

den konsekvens at danmark ikke længere kan

der ligger i det her er jo at at under

sad som støtteparti men aftalen var også at v og k lavede deres eu politik med socialdemokratiet og

så alt hvad der er blevet lavet af eu politik alt hvad der er blevet lavet der har betydet at der er kommet underbetalt arbejdskraft til danmark har den tidligere regering lavet sammen med partierne i den nuværende regering

noget beslutningsforslag men vi påpegede mange gange

det har den nuværende regering i hvert fald

er dansk folkepartis holdning på det her område

ikke ud på at vi skal lukke grænserne det går ud på at man skal sige vi skal stoppe og kontrollere tilstrømningen af

arbejdskraft fra østeuropa

indtil da kan de søge arbejde nede fra deres hjemland og få arbejde i danmark under ordnede forhold så derfor

lukkede grænser men vi ved jo godt at

påvirke eu til at hindre at billig arbejdskraft kommer til

med dansk folkepartis støtte

det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål

vil dansk folkeparti gennemføre

før der er blevet mindre lønforskel mellem østeuropa og danmark hvordan vil dansk folkeparti gennemføre det helt konkret det vil jeg da gerne vide det kan man vel nok bede om et svar på når det sådan står meget firkantet i beslutningsforslaget hvordan vil dansk folkeparti

første spørgsmål om beslutningsforslaget på det tidspunkt hvor det kom frem

at det kun kan lade sig gøre at gennemføre

svar på hvordan vil dansk folkeparti sikre at man ikke kan tage arbejde i danmark

hvordan skal det krav

sat grænser for hvornår man frit kan rejse rundt i eu og søge arbejde

vi godt at det kan vi ikke gennemføre her og nu

at påvirke eu til at sige her er nogle problemer vi er nødt til at tage højde for de ekstraordinære problemer som danmark har med social

til det forslag fordi det netop åbner op for polske overenskomster i danmark

var bare at man skulle acceptere danske overenskomster men derimod

igennem rut registeret har lovliggjort polske overenskomster

ved at sige ja til

kan arbejde i danmark på polske overenskomster bare de

i polen så rut registret har andre formål men jeg vil tilbage til det som jeg spurgte om nemlig b to og halvfems

ordføreren vil ikke indrømme at det var en fejl der skete men er det ikke en fejl at man ikke inden man stiller et forslag undersøger til bunds hvad det forslag indebærer og at det

skulle acceptere danske overenskomster fra danske fagforeninger men det blev tolket

åbnede op for polske overenskomster

østarbejdere til for eksempel at få ordnet deres garage eller hvad det nu måtte være

at den danske familie har flere penge til overs til sig selv

kan bruge på andre ting på andre produkter på andet forbrug der skaber job i andre sektorer

hvad er det grundlæggende problem i det er det ikke en god ting at danskere har den mulighed ligesom de har mulighed for at købe alle mulige andre varer som ikke er produceret i danmark

bliver produktet billigere det gør så at den danske familie har

mindstelønnen der er mange der arbejder

hundrede og seks kroner i timen de har ikke selv råd til at

lønningerne egentlig er for høje

jeg synes ikke at herre joachim b olsens politik hænger sammen på den måde den tager hvert fald ikke hensyn

vil være meget svært at påstå noget andet det samme gælder også for arbejdskraft

provenu for den danske statskasse kommer det da alle i samfundet til gode men men jeg vil da mene at hvis man

man også sige hvor det så er vi skal spare når vi går glip af det provenu og hvad vil ordføreren sige til de danskere som ville miste deres

hvis det ikke var sådan at der var arbejdskraft

man også råd til at købe billigere varer det var det herre joachim b olsen sagde i sit indlæg

lige nøjagtig der hvor der kommer en og tilbyder sin arbejdskraft til firs kroner i timen er der hvor der

hundrede og seks kroner i timen

man jo ikke få danskerne i arbejde til en hundrede og seks kroner i timen

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages klokken tretten

hvor det er lykkedes os at lave en en stor og vigtig aftale for gruppen

modernisere vores dagpengesystem og gøre det endnu stærkere jeg deler og regeringen deler enhedslistens holdning om at supplerende dagpenge kan være et nyttigt redskab som indgang til arbejdsmarkedet men jeg vil samtidig også gerne sige at vores mål altid er at man kan

fuldtidsarbejde og at man

arbejde det forholder sig jo helt anderledes hvis man grundet sygdom eller funktionsnedsættelse har et erhvervsevnetab

det vi diskuterer når vi taler supplerende dagpenge

samtidig også gerne sige at jeg synes det er vigtigt at vi helt grundlæggende ikke har et arbejdsmarked der indretter sig på at der er offentligt tilskud knyttet

tror jeg godt jeg kan sige at jeg ikke er enig med enhedslisten i

en arbejdstilværelse eller for den sags skyld et lokalt arbejdsmarked på at der er er supplerende dagpenge i meget meget lange perioder for mig at se er supplerende dagpenge en nødløsning hvis man i en periode ikke kan opretholde fuldtidsbeskæftigelse men men det skal være undtagelsen

mere end reglen og derfor kan vi samlet set ikke støtte

vi er kommet i en situation hvor det er rimeligt

at have tredive ugers supplerende dagpenge jeg tænker på at vi

ser et arbejdsmarked der bliver mere og mere atomiseret hvad angår arbejdstid selv staten men i hvert fald kommunerne har jo ufattelig mange deltidsjob og de private arbejdsgivere råber og skriger

kan leve af femten og tyve timers arbejde og derfor ikke har mulighed økonomisk for at sige ja til det arbejde det er

mener ministeren at tiden er løbet fra supplerende dagpenge eller langsomt løber fra supplerende dagpenge eller hvilken vej går

er jo til for netop at skabe en tryghed i tilfælde af arbejdsløshed jeg mener grundlæggende ikke

i hvilken afskygning vi måtte diskutere dem der skal løse strukturelle problemer på arbejdsmarkedet

og eget hus og ting og sager og det vil sige skal vi så forlange af arbejdsgiveren at

syv og tredive timer det tror jeg nok jeg

og man skal overleve i en periode af en vis længde i øjeblikket har vi tredive uger

to og halvtreds uger hvad kunne være fornuftigt

fordi det var en god

det vil sige at mange faktisk kunne klare sig igennem sådan nogle perioder og ikke kom i den situation som rigtig rigtig mange nu kommer i jeg får månedligt henvendelser fra folk som siger hvad skal jeg gøre nu

ikke få supplerende dagpenge længere hvad skal jeg gøre

og derfor hvis der er problemer omkring deltidsarbejde og deltidsarbejdets volumen

at det er noget der skal løses i anden sammenhæng altså meningen med et dagpengesystem

at man kan have behov for i en kortere periode at få supplerende dagpenge men jeg vil gerne advare mod både at man indretter sin egen økonomi og at vi indretter et arbejdsmarked hvad enten det er af mere strukturel karakter eller lokal karakter som vi har set eksempler på tidligere

at man kan få offentlig forsørgelse samtidig med at

der ligesom danner grundlag for at man har en ordentlig tilværelse

også sige at

jo ikke er et nyt fænomen eller en ny ting at vi har deltidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet der er jo hundredtusinder af mennesker der er deltidsbeskæftigede på det danske

indrettet så vi alle sammen møder klokken otte og går hjem klokken

og så har vi i øvrigt syv og tredive timer om ugen men sådan er

af at sådan vil det blive engang det har jeg ikke

har været i stigning i de sidste ti

er nogle strukturelle problemer der må løses har ministeren virkelig den opfattelse at vi

og begge elementer er da

til stede på det danske arbejdsmarked

at der også er arbejdstagere der ønsker at arbejde færre timer end syv og tredive timer og det er jo et valg man kan træffe

men men jeg synes bare det er er vigtigt igen at få sagt at dagpengesystemet først og fremmest er et system

sikre forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed ikke

folk der har deltidsbeskæftigelse af den ene eller anden slags folk der har løs tilknytning til arbejdsmarkedet jo igennem sådan en ordning faktisk har en mulighed for at opnå

jeg har sagt det før i mange sammenhænge

være som løsarbejder fordi det giver anledning til at komme på virksomheder arbejde på fuldt normale overenskomstmæssige vilkår og henad vejen måske få sig et fuldtidsjob hvad de fleste

i virkeligheden stræber efter det her er en rigtig god

synes jeg det er kedeligt at der skal være de begrænsninger

som man har sat på og hvorfor ikke være med til at løsne lidt på det især i de her tider hvor vi snakker meget beskæftigelsesindsats det her er en

jo altså også muligheden for at man i en periode den er jo ikke helt kort vi taler tredive uger

mit svar vil fortsat være det samme nemlig at dagpengesystemet skal ikke bruges til at løse andre strukturelle problemer vi måtte have på vores arbejdsmarked

fuldtidsbeskæftigelse derudover er der selvfølgelig

om genindførelse af de tidligere gældende regler om ret til

to og halvtreds ugers supplerende dagpenge med ikrafttrædelse den første juli to tusind og tretten

en jobplan fra to tusind og otte som daværende vk regering lavede sammen med det radikale venstre og liberal alliance formålet var at skabe større tilskyndelse til at flere ledige tog et fuldtidsarbejde

at blive i et deltidsarbejde med offentlig tilskud som forsørgelsesgrundlag

et højrefløjsargument men her vil jeg ydmygt læse en passage op fra beskæftigelsesministerens svar på et § tyve spørgsmål

tilbagerulle reglerne om supplerende dagpenge fra to tusind og otte som partierne har lovet før folketingsvalget citatet begynder nu supplerende dagpenge er en midlertidig ydelse som man kan modtage i forbindelse med

ledighed eller som indgang til arbejdsmarkedet på fuld tid sådan skal det fortsat være reglerne om supplerende dagpenge er derfor skruet sammen på en sådan måde at det ikke er muligt at indrette sig permanent med supplerende dagpenge som delvis forsørgelsesgrundlag

mig til sådan set er blevet gentaget i i dag vi har dog set lidt zigzagkurs

men men jeg lytter mig sådan set

om enhedslisten måske får held til også at ændre den her politik eller regeringens nuværende politik

derimod kan sige er at venstre ikke kan

beslutningsforslag om at ændre varigheden venstre er enig med beskæftigelsesministeren

og det skal ikke være muligt at indrette sig permanent med supplerende dagpenge som delvist forsørgelsesgrundlag det skal være en tilskyndelse og det skal altid være en tilskyndelse

kasser eller nogle arbejdsløse der måske godt ville have det suppleret jeg kommer faktisk på vegne af en række

hvordan kan vi indrette et mere dynamisk system for de har sagt til mig

skal en vis dynamik ind i det så har vi snakket om hvordan

man har brug for deltidsjob for de er også enige i

på langt sigt

mener de at dagpengesystemet skal være sådan at folk siger ja til et deltidsjob

arbejdsgivere der gerne vil have en deltidsjobber og hvor ingen

ikke løse de her strukturelle problemer som herre

så kan det godt være at arbejdsgiverne i silkeborg ønsker det

eller være med til at indrette dagpengesystemet således at at arbejdsgiverne kan

gå tilbage til en ordning som man har arbejdet med på arbejdsmarkedet i

hjælp fra den arbejdsgiver som de er hos eller en anden arbejdsgiver

den arbejdsløse som er på understøttelse og som mister penge ved at gå på arbejde der mener jeg at det er fuldt ud legalt og fornuftigt

supplerende dagpenge og de skal være bedre end de er i dag

om der er rigtig mange mennesker der render rundt og siger nej til at arbejde

i vores system mulighed for at

at gøre den her ordning bedre og det ønsker vi ikke

det her er jo ikke noget som er et billigt forslag og jeg kan ikke se nogen finansiering nogen steder

understøttelse kan have den utilsigtede og i

stik modsatrettede virkning at folk bliver fuldtidsarbejdsløse navnlig i en tid hvor vi har høj arbejdsløshed og lav beskæftigelse når så folk har opbrugt deres tredive uger

hvis deltidslønnen i virkeligheden ikke

danne grundlag for en ordentlig tilværelse eller vælger de at gå fuldtidsarbejdsløse langt langt de fleste vælger så at gå fuldtidsarbejdsløse så det har i virkeligheden i den stik modsatte virkning

fuld beskæftigelse eller at folk søger fuld

være noget loft for supplerende dagpenge så skulle vi jo indrette det således at man kunne nøjes med ti timer og så få supplerende dagpenge resten af livet det er jo sådan set ønskeforslaget så har enhedslisten begrænset sig lidt ved at sige

optaget af at mennesker kommer ud i job gerne fuldtidsjob men det mener vi

fuldtidsjob også specielt

arbejder man rent faktisk deltids eller som løsarbejder har løs tilknytning mange gange som indgang til i sidste ende at få fuldtidsjob

i og med at man har kortet den så meget

som jeg sagde den stik modsatte virkning

ud i fuldtidsarbejdsløshed så længe de job

ud i fuld ledighed

er en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet

begrænsning på hvor længe man kan få supplerende dagpenge men målet må da være at de så kommer ud i et fuldtidsjob det tror

vi nået et stykke ad vejen med den her ordning derfor ser vi ikke i venstre anledning til at ændre på den her model vi synes sådan set det

ordningen skal ikke fungere som et offentligt tilskud i al evighed og derfor har ordningen jo også været tidsbegrænset det enhedslisten skriver i forslaget at der er rigtig mange former for erhverv som netop bruger supplerende dagpenge det kom jo frem dengang vi

om det sidste gang da den borgerlige regering ændrede ordningen der

emner man kan tage fat på når man snakker om de supplerende dagpenge

gøre for det første er supplerende dagpenge en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet for at få tilknytning og netværk på arbejdspladserne derfor er også vigtigt at nævne at regeringens arbejde

det at skabe arbejdspladser vil være med til at hjælpe en del af dem på supplerende dagpenge i et fuldtidsjob flere arbejdspladser kan jo også skaffe flere af disse åbningsmuligheder men også job på fuld tid mange af dem som arbejder på supplerende dagpenge ønsker jo også et fuldtidsjob og derfor er hele vækstdagsordenen den dagsorden som regeringen har

uhyre vigtig nemlig det at skabe arbejdspladser for det andet er supplerende dagpenge jo også en del af det fleksible arbejdsmarked og kan give gode muligheder for både arbejdsgiver og lønmodtager derfor har vi også nævnt følgende om arbejdet med fremtidens dagpenge som mange

sikkert kender og jeg citerer den overordnede ramme for arbejdet med fremtidens dagpenge er at dagpengesystemet i et stadig mere internationalt arbejdsmarked skal understøtte følgende

nævner så kun nogle af dem et fleksibelt arbejdsmarked at alle typer job skal besættes imødekommelse af forskellige behov for forskellige grupper arbejdsmarkedet altså sagt med andre ord hvordan skaber vi et fremtidigt et moderne og et klogt dagpengesystem som passer ind i fremtidens behov og udfordringer jeg ser meget frem til dette arbejde jeg ser frem til kommissionens resultat og ikke mindst til debatten når der ligger et oplæg af disse grunde mener socialdemokratiet

dette arbejde og sammen skabe et godt fleksibelt system

nu har vedtaget sammen med højrefløjen i det

svaret på alt det løser stort set alle problemer

at have sådan et system med supplerende dagpenge og hvorfor der ikke skal være de begrænsninger

det skaber et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked og det tager højde for at arbejdsmarkedet ikke er

at der er alle mulige mærkelige forskellige former for deltidsbeskæftigelse der indimellem ordføreren kommer selv fra en arbejdsplads hvor det jo i høj grad anvendes

som herre henning hyllested jo selv nævner

den karriere med at være løsarbejder jeg fik ikke supplerende

dagpenge i lang tid men supplerende dagpenge

i en kortere periode at få mig ind

godt redskab til at få folk

så folk kan komme tættere på et

arbejdsmarked med fuld beskæftigelse ligesom ordføreren selv har været den tur igennem hvordan

vi har mulighed for at få supplerende dagpenge i dag alle ved jo også godt at dengang det kom frem

regering stemte vi imod alle ved jo også godt

og alle ved også godt at den her regering har gjort alt hvad den kan for at skabe arbejdspladser

et fleksibelt et godt

dagpengesystem hvor det selvfølgelig er naturligt at man også kigger på hvordan arbejdsmarkedet

hvordan arbejdsmarkedet fremtiden

bidrage til at overbevise arbejdsministeren

at det ser ud til at vi skal lave om

arbejdsmarkedets regler på en måde

ikke gør noget ved den her del af det kan herre leif lahn

ny og bedre indsats med dagpengereformen hvor vi selvfølgelig har kigget på de ting som vi har løst sammen med enhedslisten og hjulpet alle de stakkels mennesker der faldt ud men hvor vi også kommer med et bud på

laver det fremtidige dagpengesystem når vi diskuterer det så skal vi selvfølgelig se hvordan hele arbejdsmarkedet er sat sammen hvad det er

for et mere fleksibelt arbejdsmarked og for at opfylde socialdemokraternes og regeringens regeringsgrundlag ja så kan de svare næsten i blinde efterhånden det behøver de have professorer i en kommission til at hjælpe dem med det ville være meget meget nemt at

til at give et bud på det inden for et halvt eller et helt år de ved lige på

der skal til og det første de nævner er genoptjeningen nummer to er næsten altid de supplerende dagpenge de skal forbedres ville det ikke være en idé så at tage det der er en hel selvfølge

feinschmeckerting jo komme i kommision hvis det

på nogle ting jeg kan også sige at jeg ikke ved om det er de samme folk i

er rigtig godt de roser os jeg får ros hver dag og det er altså ikke noget

kommet fra enhedslisten og

på det område og regeringen sagde at det var fordi

hurtigt indfaset og det kan da også være rigtigt

ked af at sige det at det er lidt

fået dem puttet ind i de

der lukket af for nye tiltag ud over at man

kommission der skulle se på en reform og indtil den

kommission er færdig er der i hvert fald lukket af for muligheder for at få nye ændringer igennem så enhedslisten skulle

benyttet sig af chancen inden det kom dertil når det så er sagt

baseret på at man kan få supplerende dagpenge i tid og evighed

synes at det vil være fint at have

en reform af dagpengene dansk

højkonjunktur og måske fem og fyrre uger eller to og halvtreds uger hvis

spil det skal jeg ikke udelukke jeg kommer ikke til at

et af de redskaber der kunne ses på

kommissionen kommer frem til men jeg kan nu heller ikke se hvorfor der skal være en kommission

i to tusind og femten det mener

kan ikke støtte forslaget men

i forbindelse med en reform af dagpengeområdet

er ved at miste retten til dagpenge men der er ingen grundlæggende ændringer af dagpengesystemet det vil sige at

seksten så er der ikke mere i det forlig så er det brugt

men der er ingen grundlæggende ændring i det her

biddet med det samme og dansk folkeparti

næsten i samme åndedrag siger at to og halvtreds uger under en lavkonjunktur da kunne være en god idé

herre bent bøgsted hvorfor skal vi så ikke hugge til nu

det er fem og fyrre uger eller to og halvtreds uger der skal

da muligt at de vil komme til det resultat at i en lavkonjunktur

kommission og hvordan regeringen vil indrette

det er alt sammen noget der indgår i dagpengesystemet og skal man lave et fleksibelt dagpengesystem

der selvfølgelig ses på det hele så er det det hele der skal

en lillebitte smule hurtigere men hvorfor ikke gå til biddet hvis vi er enige om det det kan da ikke tage lang tid at forhandle det det er jo ikke noget stort og omfattende det er et tal der skal flyttes et antal uger der skal flyttes og her er mulighed for at

vi vil gerne være med til at gøre det mere fleksibelt vi vil gerne være med til at lave nogle forbedringer for de arbejdsløse

enhedslisten siger at det her er et stort problem og at det er med at gå til biddet med det samme hvorfor og så et ord jeg ikke må sige for formanden

det her trumfet igennem over for regeringen

skælder alle partier

til noget som helst det hænger ikke sammen den logik hænger altså ikke sammen

har vi jo som det er blevet nævnt af de tidligere talere nedsat en kommission der kigger på dagpengeområdet så kombinationen af de dele gør at vi fra radikal side ikke kan støtte

to en halv år siden kunne man få det i to og halvtreds uger og det er det vi

hvert fald gerne oplyse ham om at hvis man har deltidsarbejde

fuldtidsarbejde så skal man droppe deltidsarbejdet og omgående

er endda sådan at arbejdsgivere med overenskomst skal skrive under på at de fraskriver sig retten til opsigelsesperioder

ansætter folk på deltid det vil sige at der er dobbelt pres på for altid at tage fuldtidsarbejde i stedet for deltidsarbejde hvad er så problemet hvis både arbejdsgivere og ansatte har gavn af at på to og halvtreds uger og

det samlet koste samfundet og skatteborgerne nogle penge

og jeg tror det er meget generelt jeg tror at selv

har mennesker på dagpenge som er nødt til at sige nej tak til deltidsjob og dermed går tilbage til at

rasmus helveg petersen ikke se at hvis man går

nødt til at betale det kan man undgå ved at

med ledige som har mulighed

dagpengesystem jeg håber at de vil kunne lave nogle mere præcise udregninger end vi i fællesskab

uanset hvilken argumentationsrække

må jeg henvise til at vi har sat et arbejde i gang som vi forventer afsluttet

og det er et kæmpe skridt fremad som vi i sf er meget glade for det er et rigtig godt resultat som blandt andet sf har arbejdet på længe for eksempel gjorde vi kraftigt opmærksom på problemet på vores sommergruppemøde allerede sidste år i august måned

sfs landsmøde i begyndelsen af denne måned dette var det altoverskyggende det allerstørste problem i forbindelse med arbejdsløse og dagpenge mange af de tredivetusind ledige hvis dagpenge var

gå fra hus og hjem da de heller ikke kunne få en eneste krone i kontanthjælp på grund af de regler vi har på det område så er det klart at man kan diskutere mange andre aspekter af dagpengesystemet og det er forslaget om at genindføre ret til supplerende dagpenge i to og halvtreds uger

da vi har oplevet at de borgerlige med deres forkortelse af dagpengeperioden lavede noget der ikke duede fordi det i en krisetid ville føre mange tusinde ledige og deres familier ud i økonomisk fallit så er det meget vigtigt at vi nu får en holdbar langsigtet løsning

derfor er det en god idé at regeringen vil nedsætte en dagpengekommission som skal analysere de forskellige elementer i det nuværende system herunder vil den også kunne drøfte det som enhedslisten foreslår vedrørende supplerende dagpenge og kommissionen vil så i sidste ende komme med en indstilling til det politiske system på den baggrund kan vi ikke støtte det konkrete forslag

beslutningsforslag vi har her i dag altså om supplerende dagpenge

hvor de siger redningspakken

i de involverede parter både fagforeninger og politiske kombattanter fra andre regeringsvenlige partier og så videre

regeringen og haft nøglerne til hvordan

ved forhandlingsbordet kan sf ikke godt se

den frie debat og jeg støtter også den frie

med hensyn til forskellige motiver

på at nu er man så tilsyneladende meget optaget af social dumping

men problemet er jo som det også er fremgået af debatten tidligere at i de ti år hvor dansk folkeparti havde en meget stor magt i forhold til den daværende borgerlige regering udnyttede man ikke fra dansk folkepartis side den magt til at få gjort noget ved social

jeg var lige ved at blive inspireret til at bruge den

tredivetusind fyrretusind mennesker bliver ramt af den her forringelse mennesker der gerne vil have fuldtidsjob men som er tvunget til at tage deltidsjob og

fuldstændig enig med

forstå at det eneste argument reelt er at der er nedsat en kommission og så må vi se

tager fejl når de dagen efter vores forlig i weekenden siger ja

det var så den akutte indsats for at redde folk op

nu skal vi have dem bragt i land via nogle mere grundlæggende ændringer sådan at vi faktisk er

og noget andet

i flere år med at lave de her ændringer er det ikke nogle vi kender

men med hensyn til det fremadrettede og det som vi diskuterer nu

der mener jeg helt seriøst at vi står os ved at få det hele analyseret og få alle de elementer der kan være tale om i forhold til dagpengesystemet endevendt jeg mener at det som de borgerlige gjorde med den to årige dagpengeperiode og den hurtige indfasning

det blev gjort på så jeg tror at det er klogt at vi får alle elementerne vurderet og analyseret og så træffer nogle beslutninger om

at der er nogenlunde enighed om i hvert fald op til ti forslag som vi er nødt til at se på uanset om man er professor i en kommission om man sidder i folketinget eller om man for eksempel

om at få lavet en trepartsforhandling eller andet

også et vigtigt aspekt der hedder om vi kan skaffe pengene til dem alle sammen eller

kun skal skaffe penge til de fem af dem og hvad er det så for fem det skal være altså der ligger en stor

vi står os bedst ved at vi får lavet en

jeg forstå nu at den her kommission som regeringen agter at nedsætte

ændre på dagpengereglerne det vil være tåbeligt

den giver som også

et godt og fleksibelt arbejdsmarked hvor man kan sige at supplerende

og lande men især i danmark med løs beskæftigelse deltidsbeskæftigelse og hvad ved jeg der er tale om en kendt ordning

hvorfor ordføreren hvis han ellers er enig med mig i at det er en god ordning ikke synes

at der er mange mange aspekter

fast på at det bedste

er at få alle de her elementer vurderet i forhold til hinanden og så skrue dem sammen som en helhed så vi ikke havner i den noget kaotiske situation som vi nu er havnet i med hensyn til de tredivetusind der var i risiko for at falde ud

det er en rigtig god måde

ligger der jo bag den her ordning også den tænkning man forsøger sig med ved virksomhedspraktik og den slags ting her er det bare en god reel ordning hvor man kommer ind og arbejder

hvor man nu får vikararbejde eller deltidsarbejde eller løsarbejde eller hvad man nu gør kan ordføreren virkelig ikke få øje på at det her jo

få supplerende dagpenge i en periode så jeg er enig i

det vi diskuterer i dag er jo så hvor lang en periode

skal kunne lade sig gøre og det er så det som

kan ordføreren

har lavet en undersøgelse blandt nogle af sine arbejdsløse medlemmer nemlig dem som

undersøgelsen viser at af den gruppe her sagde de fyrre

at de måtte forlade deres ejerbolig deres parcelhus eller deres ejerlejlighed de måtte altså sætte den til salg eller den måtte i værste fald gå på tvangsauktion fordi de

jeg kan citere beskæftigelsesministeren som den første oktober to tusind og tolv til avisendk

jeg vil gerne rette en ret væsentlig misforståelse der desværre har bredt sig mange steder at ansøge om kontanthjælp er ikke ensbetydende med at skulle flytte fra hus og hjem

som udgangspunkt kan man godt blive boende i sit hus selv om man modtager kontanthjælp er der væsentlig friværdi man blive bedt om at optage et lån

er det ikke i sig selv tilstrækkelig grund til at nægte

kunnet forstå på mediernes dækning af dagpengereformen at en lang række danskere der står til at falde ud af dagpengesystemet til nytår er nødt til at sælge deres huse for at være berettiget til kontanthjælp det har intet hold i virkeligheden er

farooq om at man som husejer under visse omstændigheder men ikke altid

kan få kontanthjælp eller

det er korrekt men ikke desto mindre viser hks undersøgelse blandt de langtidsledige medlemmer det jeg har sagt nemlig at fyrre procent af dem der havde halv år tilbage af deres dagpengeperiode forudså at de ville blive nødt til

nu som ordfører for liberal alliance

i sin konsekvens vil medføre flere danskere på overførselsindkomst

i dag kan man få supplerende dagpenge i tredive uger inden for

var der flere undersøgelser der viste at en ret stor del af dem som var på supplerende dagpenge ikke ønskede sig fuldtidsbeskæftigelse selv om de havde pligt til at påtage sig et sådant arbejde kun hver tredje modtager af supplerende dagpenge søgte aktivt fuldtidsarbejde mod otte ud af ti ledige generelt

det betyde at den strukturelle ledighed stiger altså at flere mennesker vil blive

forsørge sig selv eller i hvert fald være på overførselsindkomst ud over det vil det selvfølgelig også have en lang række

det her forslag trækker

udfordringer danmark står over for vi har bestemt ikke brug for flere danskere der

de velfærdssamfund som ligger omkring os

men måske overrasker det ikke at enhedslisten kommer med sådan et forslag

et parti som på sin hjemmeside skriver at alle skal have ret til mindst femtentusind kroner at leve for om måneden femtentusind kroner at leve for det vil så betyde en kontanthjælp der ligger i omegnen af femogtyvetusind kroner liberal alliance kan

er skadeligt for danmarks økonomi men bestemt også til skade for de mange ledige som vil

komme på overførselsindkomst mange af dem måske permanent hvis man genindfører de

betaler a kassen og dermed delvis det offentlige sytten timers dagpenge hvis den arbejdsløse så

er en merudgift hvis ikke vi kan have et dynamisk system

være at vedkommende fik to

så var der heller ingen problemer men i den særlige situation hvor vedkommende ikke kan få eller ikke bliver anvist

er det billigere for samfundet at have et supplerende dagpenge system

finansministeriet og som er givet i

et fald i den strukturelle beskæftigelse på syv hundrede personer altså

hundrede mennesker som vil være på overførselsindkomst i stedet for at være

arbejde ud over det

det koste

komme ind gennem højere skatter og afgifter og det trækker også ned

i folketingssalen behandler forslag må man jo se på helheden og helheden og det der står tilbage her er altså et fald i beskæftigelsen

må en ny ledig tage det nye deltidsjob det er jo ikke en god forretning og det er jo logisk nok at man siger nej tak til at arbejde videre på tyve timer hvis man sætter penge til

på arbejde det ville jeg heller ikke personligt gøre så ville

er jo også notorisk forkert så længe der er mere arbejdskraft end der er job så længe man kan søge hundrede job uden at få

af arbejdskraft og det vil sige at uanset om nok så mange ikke søger

det til enhver tid være sådan at systemet vil pålægge dem at tage det arbejde de bliver anvist plus at der vil være rigeligt

som så søger de job det regnestykke passer ikke og snakken om strukturel ledighed er varm luft

gængs økonomisk tænkning som jo ikke udtryk for en eller anden speciel ideologisk tænkning

til i forhold til hvad forskellige politiske tiltag har af virkning ude i virkeligheden og der er

øge den strukturelle ledighed flere mennesker vil være på overførselsindkomst det kan ingen være tjent med det sænker danmarks velstand

og bliver en midlertidig ydelse som man kan modtage i forbindelse med kortvarig

kunne komme ind på arbejdsmarkedet

en midlertidig ydelse bør det sådan set også fortsat blive ved med at være for det er vigtigt at man arbejder hen imod at kunne blive fuldtidsbeskæftiget

det man gerne vil så vi mener det er vigtigt at der bliver holdt fast i det princip at supplerende dagpenge skal være en midlertidig ydelse

enhedslisten har lagt op til er at den skal udvides fra tredive til to og halvtreds uger men

sådan og vi har det blot sådan fra det konservative folkepartis side at det er vigtigt at man ikke indretter sit liv efter at man kan få supplerende dagpenge som et delvist forsørgelsesgrundlag derfor mener vi

at den nuværende tidsbegrænsning på de tredive uger skal udvides til to og halvtreds uger vi mener faktisk derimod at man skal fastholde de tredive ugers tidsbegrænsning og det er baggrunden for at vi siger nej til forslaget fra

her folketing der bliver nok flertal for vores

er jeg overbevist om men der er jo ingen mennesker der indretter

de tredive uger blev vedtaget i en højkonjunkturperiode er vi enige

og vi er i øjeblikket i en krise som ikke ser ud til at

er vi også enige om det hvis man så siger

konservative venstre og andre at de ikke kunne forudse at der kom en krise

til i en kriseperiode der er folk der kommer i klemme finder ordføreren det ikke uheldigt

er supplerende dagpenge en mulighed for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet

så er det man kan træde ind på arbejdsmarkedet og netop få mulighed for

få fodfæste på arbejdsmarkedet med supplerende dagpenge men at begynde at udvide efter om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur

så skal være en mere eller mindre varig ydelse og det

modstandere af vi mener ikke at de udfordringer der er på arbejdsmarkedet og i det hele taget skal løses ved

kigger på supplerende dagpenge på nogen som helst måde vi mener at det her med supplerende dagpenge er en god ordning det er tredive uger og det er en god mulighed for at man så kan komme ind

uger har vi prøvet vi kender det vi kender betingelserne og ved at det er en væsentlig forbedring både for arbejdsgivere

klar over at når man er på deltid og tager et deltidsjob skal man med dags varsel kunne tage fuldtidsjob

i det øjeblik at der bliver brug for fuldtidsjobbere på nabovirksomheden eller i den anden ende af byen eller i nabobyen skal man jo rive teltpælene op og sige farvel og tak for denne gang nu tager man videre til fuldtidsjobbet det er jo indbygget i systemet loven er indrettet efter de her ting det er bare fordi nogle arbejdsgivere

i en længere periode i en krisetid ikke

et fuldtidsjob men gerne vil beholde den ledige på deltid i op til to og halvtreds uger hvad er grunden til at de konservative vender ryggen til erhvervslivet på den her måde og ikke engang vil være med til at skabe den fleksibilitet som kan gøre at produktiviteten på virksomhederne kan

er her og nu på på arbejdsmarkedet

de supplerende dagpenge en midlertidig ydelse der er møntet på

der finder vi egentlig at den tidsbegrænsning

godt sætte forslaget ind i en sammenhæng det her er et af vores mere forsigtige forslag som vi havde forventet en større opbakning til jeg er glad for den sympati der har været fra socialdemokratiets ordfører og sfs ordfører og det tyder

og forhåbentlig også bliver en realitet på et tidspunkt i mandags indgik enhedslisten en aftale om en redningspakke for de mange mennesker der trues af udsigten til at miste dagpengeretten vi indrømmer åbent at

tale om en redningskrans der ikke rykker ved det reelle problem nemlig dagpengereglerne i dag behandler vi tre forslag der burde kunne samle opbakning fra

handler om retten til supplerende dagpenge når man som fuldtidsforsikret tager

man skal være fuldtidsforsikret og man skal stå til rådighed for fuldtidsjob

supplerende dagpenge blev af den foregående regering forkortet fra to og halvtreds til tredive uger inden for to år den regering forklarede dengang at supplerende dagpenge fastholdt mennesker i deltidsjob

og at ændringen ville føre til at arbejdsgiverne oprettede flere fuldtidsjob at arbejdsgiverne oprettede flere fuldtidsjob arbejdsgiverne spekulerer nemlig i ordningen som det kritisk lød fra venstres første ordfører da det blev indført det var en hård en til vennerne i arbejdsgiverkredsen vi kan konstatere at der mildt sagt ikke er skabt flere fuldtidsarbejdspladser i det

samfund siden reduktionen i retten til supplerende dagpenge og man kan da spørge sig selv hvorfor den borgerlige regering ikke foreslog helt at afskaffe muligheden hvis der var så enkel en sammenhæng som venstre påstod den sammenhæng eksisterer altså ikke imidlertid viser det sig at alternativet til supplerende dagpenge efter tredive uger slet ikke er fuldtidsjob i de fleste tilfælde men fuldtidsledighed vi kan konstatere at der stadig væk opslås masser af deltidsjob men vi oplever også at flere og flere ledige undlader at tage deltidsjob fordi de har opbrugt retten til supplerende dagpenge tendensen er generel

selvfølgelig særlig hård i brancher hvor der i mange tilfælde ikke er rum for fuldtidsansættelser for eksempel rengøring og på cafeer lad os kigge på et par eksempler

i engelsk og filmvidenskab nu tager jeg nogle eksempler

kender fra breve fra borgere får et arbejde på elleve timer ugentligt på et gymnasium hun håber selvfølgelig at det kan blive indledningen til en senere ansættelse på højere timetal eller fuldtidsarbejde men som nyuddannet er det under alle omstændigheder fint med noget undervisningserfaring efter tredive uger rammer hun muren hun kan ikke længere få supplerende dagpenge og lønnen er mindre end dagpenge på fuld tid så hun siger op vores candmag mister vigtig joberfaring og tilknytning til arbejdsmarkedet og gymnasiet må ansætte en ny vikar

andet eksempel en person siger haps til et deltidsjob i en kantine i håb om at det kan blive til et fuldtidsjob på længere sigt efter tredive uger på supplerende understøttelse er det ikke sket endnu men hun vælger at forsøge

til at hænge sammen efter tre måneder må hun se i øjnene at det ikke går

får jo selvfølgelig så karantæne i tre uger fordi hun ikke sagde op med det samme der er som sagt intet der tyder på

bekræftet venstres teori om at det ville skaffe flere fuldtidsjob det har snarere skabt endnu større usikkerhed for løsarbejdere på arbejdsmarkedet et arbejdsmarked

af perioden med ret til supplerende dagpenge har tværtimod ført til at mange mennesker tvinges til at afbryde forbindelsen til arbejdsmarkedet og vælge fuldtidsledighed

men er helt i tråd med de ønsker fagbevægelsen har udtrykt

mange af de arbejdsløse i danmark mange af dem som har

at man indgik et forlig med regeringen om sikring af nogle dagpengerettigheder

langsommere indfasning af den nye dagpengeordning og så videre

grundlag for regeringens politiske arbejde hvorfor har enhedslisten

ind i den aftale man har lavet

vores vælgere forstår hvad det er vi gør

er lavet i weekenden alle ærgrer sig selvfølgelig over at vi ikke har fået de grundlæggende ændringer igennem det var ikke muligt i de her

til at forklare dansk folkeparti logikken i de forhandlinger

i det standpunkt jeg tror alle andre især de op til tredivetusind arbejdsløse der nu får en forsørgelse

til gavn for de arbejdsløse og så henviser man

på plads med regeringen

til spørgsmålet om hvilken taktik vi har brugt over for regeringen vil

holde det for mig selv jeg vil ikke aflevere gode ideer til hvordan man får resultater igennem med den her regering vi er begyndt at lure lidt af

lagt på bordet og for så at sige det lidt mere generelt

afslører nogen hemmeligheder ved brugte vi det meste af den første dag

hvor grænserne var for de her ting da vi fandt ud af at der faktisk var muligheder

i enhedslisten at det ville være ganske uansvarligt at gå fra de muligheder der lå og derfor fortsatte vi trods alt pinsen igennem og fik et rimeligt resultat

afspejler det syn man har på samfundet det kan vi jo nok godt blive enige om

mener jeg også at arbejdsmarkedsordføreren fra enhedslisten må kunne forklare hvad enhedslisten mener når

skriver og jeg citerer fra

hjemmeside og så mener vi at alle skal have ret til mindst femtentusind kroner at leve for om måneden hvordan skal det

gang men kan vi så ikke aftale at det er sidste gang vores langsigtede mål er at alle uanset om man ryger på kontanthjælp pension eller hvad det

har et beløb som man kan leve et ordentligt liv for og ikke at man bare skal gå og være fattig og og gå sulten i seng eller have svært ved at

hjælpe sine børn med at komme til børnefødselsdage

der har vi sagt at et beløb på omkring femtentusind kr lidt under dagpengebeløbet i dag ville være et godt mål det er vores langsigtede mål

derfor vurderer vi hvert eneste år er der i år en mulighed for at vi kan komme tættere på det mål

tager vi nogle små skridt nogle gange nogle meget små skridt andre gange nogle lidt større skridt i retning af det mål

når der står at man skal have mindst femtentusind kroner at leve for er det så før eller efter skat og hvilke konsekvenser vil det have

at leve for altså hvad vil det koste hvilke

er beregnet før skat hvilke konsekvenser vil

ja det vil have de konsekvenser at vi vil få et mere trygt samfund et samfund hvor de der altid må stå for skud og de der altid må stå til rådighed for de dårligste job også har chancen for et rimeligt liv

nævnte det her med hvad der er

og den der taktik som enhedslisten bruger

man så konstatere været særlig vellykket for hvis man kigger på alle de her

har jeg forstået så lige siden valget i to tusind og elleve er det ikke lykkedes enhedslisten at få nogle

en forkert taktik eller at regeringen er totalt uden for rækkevidde for enhedslisten hvad det her angår

sagt her med lappeløsninger og

det er det bedst opnåelige og

ikke det og det skal dansk

konstatere at regeringen er uden for pædagogisk rækkevidde hvad det her angår

vellykket forlig i pinsen hvis man tog som udgangspunkt at vi ville redde de folk der står over for at miste deres dagpenge

mørke perioder hvor jeg tænkte er de ganske uimodtagelige det var dengang jeg

regeringen som født i trillebørens tegn man

sidste år talte man om akutpakke en to og tre som noget

det vil sige at hvis man bruger sin kløgt og tænker sig en smule om

det såmænd godt lade sig gøre især hvis man allierer sig med de kræfter der er ude

som har en holdning til de her ting så der ligger faktisk muligheder med den her regering som

et færdigt udspil til enhedslisten som enhedslisten så bare

godt nok brugt pinsen til at forhandle i men det ændrer jo ikke

jeg har svært ved at se hvor enhedslistens fingeraftryk er ud over

på den måde fik vi lidt af de ting ind vi ville og vi fik sikret hovedmålet at det ikke var dagpengemodtagere der skulle betale regningen og at de mennesker der skulle lide den tort at miste deres dagpenge på grund af bent bøgsteds forbandede

jeg vil gerne starte med at kvittere for det meget meget gode samarbejde der har været

et samarbejde mellem enhedslisten og regeringen der har resulteret i

en både god og også omfangsrig løsning for den gruppe af borgere der desværre står over for at deres dagpenge snart

i den løsning vi har valgt i fællesskab sikrer vi både tryghed sikkerhed og forsørgelse for en gruppe af mennesker der ellers har måttet leve i utryghed i en periode vi har også i fællesskab afsat ressourcer til en en uddannelsesindsats især for vores ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse og den pakke vil synes jeg samlet set give både

nogle af vores langtidsledige forudsætningen for at kunne komme videre

udfaldstruede dagpengemodtagere har vi også besluttet at nedsætte en dagpengekommission det har vi fordi vi altid synes

afdække om vi kan modernisere og gøre vores dagpengesystem endnu bedre end hvad tilfældet er

fantasi at forestille sig at man kan forlænge dagpengeperioden især når det viser sig at samfundet ikke endnu er krisefrit

at vi holder hånden under mennesker når de står i en svær situation og grundet den meget hårde indfasning der blev valgt af den tidligere regering hvad angår dagpengereformen er der ekstraordinært mange mennesker der står over for et et ophør af deres dagpengeret

interessant at diskutere om dagpengereglerne kan indrettes klogere end de er

er derfor vi nedsætter en dagpengekommission og det er det der er svaret både på beslutningsforslaget og

hvis nu ministeren som det har været tilfældet de sidste par måneder hvor vi har diskuteret de her tolv emner som vi har lagt på bordet afviser timer der skal tælle

forskellige genveje til at vi deles om arbejdet så så har jeg næsten kun fantasi til at sige

hvis alle andre forslag

tryghed og holde hånden under folk så kan vi

andet år og lave en forlængelse altså endnu en redningskrans til de folk som er ved at falde ud af dagpengesystemet men vi kunne

og hvis alle andre forslag er afvist hvad de jo notorisk er af ministeren så er der jo næsten kun dagpengeperiodens længde tilbage det er derfor at jeg

fordi det for mig at se ikke nødvendigvis er det vigtigste forslag

og faktisk endnu vigtigere er det jo at man kan få bragt ledigheden til ophør og komme tilbage til arbejdsmarkedet og dagpengeperiodens længde

om man måtte gøre den uendelig hvis nogle har et ønske derom er jo ikke det der sikrer at folk kommer i arbejde det er jo snarere den økonomiske politik vores evne til at fastholde og udvikle arbejdspladser i det her land

til at indrette en beskæftigelsespolitik så den i højere grad kommer til at gavne de mennesker der ikke af egen kraft kommer i arbejde igen

fokus grundlæggende skal være

gør sig gældende i en stribe beslutningsforslag

en midlertidig løsning som skal sikre en bedre indfasning af dagpengereformen det synes jeg er en god løsning fordi der er tusindvis af danskere der ellers ville stå i en rigtig svær situation men når den løsning nu er tilvejebragt

klart er vores vigtigste opgave

af krisen og få skabt flere arbejdspladser

forslagsstillerne pålægger regeringen at

der sikrer at dagpengeperioden forlænges fra to år til fire år med ikrafttrædelse den første juli to tusind og tretten

vk regering vedtog sammen med dansk folkeparti og det radikale venstre en halvering af dagpengeperiodens længde i forbindelse med genopretningsplanen fra to tusind og ti der var brug for en genopretning af dansk økonomi og en væsentlig del af genopretningsplanen var dagpengereformen dagpengeperioden blev sat ned fra fire år til to år dette

det man har i andre lande som vi normalt sammenligner os med som eksempelvis sverige og holland det var ikke nogen nem løsning men det var en

for blandt andet at sikre at der fortsat tillid til dansk økonomi og for at undgå at regningen ikke bare blev udskudt til kommende generationer

bærende argument

valgte de alligevel at implementere den sammen med det radikale venstre i den nuværende regeringsperiode og selv beskæftigelsesministeren har jo

dagpengeperioden skal være to år som den er i dag for jeg vil hellere bruge pengene på noget andet

bruge pengene på at investere i menneskers fremtid

vil bruge pengene på at forlænge dagpengeperioden

om om der her er fulgt op på linjen enhedslisten

sf burde stemme for det her beslutningsforslag nu

dagpengeperiodens længde efter de er kommet i regering og efter at man har lavet en aftale her i i pinsen

politisk drilleri fra enhedslistens side om motivet

eller om enhedslisten reelt forventer at kunne presse regeringen yderligere

svare på der må vi jo lytte

tilslutte sig enhedslistens beslutningsforslag vi står stadig væk bag den aftale vi lavede

tusind og ti om genopretningsplanen og jeg skal også hilse fra de konservative som desværre ikke kunne være til stede under behandlingen af det her beslutningsforslag og sige at de heller ikke kan støtte

i den øvre del af samfundet er det så efter herre hans andersens mening rimeligt at en regering griber til at

sige at den regning vi får

skal de der er i den nederste del af samfundet betale

der rammes af de uansvarlige handlinger skal

men det lykkedes jo på baggrund af at den tidligere vk regering tog en række initiativer med blandt andet genopretningsplanen og det var jo med til at sikre at ledigheden ikke blev højere end den blev tilbage i to tusind og ti og elleve og at vi faktisk nu har stabiliseret ledigheden i danmark

set at sikre flere job og ikke bruge meget energi på at diskutere om dagpengeperioden skal være tre fire fem eller syv år

og andre tumler med økonomien sådan at det hele ramler det er jo en klar melding fra venstre

vi skulle bevare tilliden til den danske økonomi og det skal de fattigste så betale for så er situationen stabiliseret

er stabiliseret på et meget kritisk niveau vi har stadig væk krise og det ser ud til at

flere år endnu så hvis hvis det er den stabilisering som herre hans andersen vil stille sig tilfreds med

vi finder nødvendige og der er behov for en ændring af dagpengesystemet

som hele tiden skal lægge skuldre til

er det jo mennesker der har brug for hjælp der bliver udfordret det er det i vores sociale system

hvis der bliver skabt tvivl om dansk økonomi og at renten for eksempel stiger

det hjælper ikke de mest udsatte grupper i det her samfund de mest udsatte grupper i det her samfund har

der er fremdrift og hvis der er tillid til dansk økonomi så jeg er meget meget uenig med enhedslisten der påstår at venstre sådan set er ligeglad med at der er mennesker i det her land

at vi kan hjælpe dem endnu bedre

til at lyde som om regeringen ikke har gjort noget som helst for at få alle de her mennesker i gang derfor er jeg altså også nødt til at ridse nogle af de ting op som regeringen har foretaget sig

overtog den dagpengereform vi har nu og som jo blev foreslået af dansk folkeparti og senere vedtaget af den tidligere blå regering og desværre godkendt af et stort flertal af danskerne ved sidste folketingsvalg vi har jo hele tiden været klar over at vi

enorme udfordringer tusinder af mennesker som ville falde

faldende vækst og et beskæftigelsessystem som ikke virkede efter hensigten

at det var en fantastisk gave fra den tidligere regering allerede i to tusind og tolv ville masser ville masser af de her mennesker

stå uden tag over hovedet og med ret tomme lommer

fra to tusind og tolv derfor forlængede vi retten til dagpenge i en halv år samtidig med at vi kaldte de arbejdsløse ind til samtale for at hjælpe dem i beskæftigelse eller uddannelse vi gav mange af de langtidsledige en mulighed for at få et job via akutjobordningen som dog har hjulpet en del mennesker selv om den har været meget udskældt

kunne få en uddannelse på forsørgelse det første halve år i to tusind og tretten alt imens vi gjorde det

brugte vi masser af milliarder på vækstplaner

investeringer og skaffede tusinder af arbejdspladser da vi alligevel kunne se at der var mange som ville falde

ny og bedre indfasning af dagpengereformen her var det vigtigt for os at gøre indfasningen knap så brutal

gav folk en chance for at få sig et arbejde eller komme tættere på arbejdsmarkedet

dette kunne vi heldigvis blive enige med enhedslisten om og det er jeg rigtig glad for og det gavner rigtig mange mennesker oven i alt dette har vi også tænkt fremad vi har nedsat et udvalg som vil kigge på den aktive beskæftigelsesindsats

hurtigere indgang til arbejdsmarkedet

fremtidigt dagpengesystem et system som gerne skulle være mere moderne moderne fleksibelt og mere klogt end det vi har i dag og

selve samfundet så man kan vel ikke klandre regeringen for ikke at gøre noget

det tror jeg vil være ganske svært jeg behøver vel heller ikke at nævne at

igen koster rigtig mange penge

noget som helst finansieringsforslag

baggrund af disse bemærkninger og den fremtidige kommissions arbejde

det jeg har lagt i i min mappe er sådan set

de beregninger som af den borgerlige regering dengang de plejer at sige

og jeg regner med at det er den udgift vi i fællesskab skal finde

men jeg vil gerne høre om ikke herre

mener at hvis man vil have et velfærdssamfund så koster det

det har en pris det har især en pris

som har pengene selvfølgelig og det er vel også vores fælles mål at omfordele en smule på de værdier der er i vores samfund

i hvert fald været tidligere

godt tænke mig at spørge

vil nævne bare tre ting som er forbedringer af dagpengesystemet

christian juhl og alle hans venner fra enhedslisten i dag

at have et rigtig godt velfungerende samfund vi har brugt to og halvfems milliard

aldrig nogen sinde i det her land brugt så mange penge på uddannelse som vi gør nu netop fordi vi interesserer os for de mennesker som ikke har uddannelse vi interesserer os for de mennesker som netop skal have en uddannelse

dagpenge eller forsørgelse i det her stykke tid altså med de aftaler vi har lavet med enhedslisten det har heller ikke

så ja hvis herre

til vækst og til tilskud til arbejdsgiverne og jeg bare vil nøjes med at bruge fem milliard

de arbejdsløse så er der jo da en vis balance i tallene

gerne stille et spørgsmål fordi socialdemokraterne har snakke om at det skal være en ny og bedre indfasning af reformen fra to tusind og ti

være med til jeg vil ikke være med til at indfase den fordi det ikke er mit mål

den aftale vi har lavet jeg ved godt at socialdemokraterne

have det sådan men det får mig til at stille et spørgsmål har socialdemokraterne i i et og alt accepteret forringelserne fra to tusind og ti siden

man nu taler om en ny og bedre indfasning af den reform det betyder at man har en reform som man i øvrigt ikke vil gøre noget ved

dagpengesystem viser jo også at vi rent faktisk er

på socialdemokratiet og enhedslisten vi vil hellere have folk i arbejde

arbejdsløse og hvis herre christian juhl

synes at herre christian juhl skal bruge tid på at gå ud og snakke med alle de mennesker

herre

dagpengeperioden til fire år igen ved vi

kommer det er jo på grund af at dagpengeperioden blev sat ned til to år og så er vi i en krise og derfor kan man diskutere om der var

længde på dagpengeperioden det er der hvor

klar til at udskyde ikrafttrædelsen vi var klar til at forlænge dagpengeperioden vi har tilbudt at forlænge dagpengeperioden til fire år så

være at det er det vi skal have fremover der må vi se hvad den kommission

i hvert fald er vi vi i dansk folkeparti at se på det i den forbindelse

enhedslisten har lige indgået en aftale med regeringen om en løsning

er udfaldstruede og den gælder frem til

jeg ved ikke om enhedslisten havde forventet at den så kunne få

når man lige har afsluttet forhandlingerne sådan plejer det ikke at være i folketinget altså når man har afsluttet nogle forhandlinger

også ophørt da enhedslisten

ordfører gik så hårdt til enhedslisten i den her forbindelse

forhandlet en løsning på plads

bliver faldet lidt i ryggen af enhedslisten her

det er alle tiders at få med i en reform af dagpengene at vi ser på om dagpengeperioden skal være fleksibel alt efter hvordan konjunkturerne er

tage det med der men vi kan ikke støtte forslaget som

da et stykke ad vejen og jeg vil sige

er enhedslistens fortjeneste i hvert fald ikke alene det er især de tusindvis af mennesker der rundtomkring i landet har råbt højt og slået i bordet det er især deres fagforeninger som har

at forklare regeringen det det er især sfs

det er derfor vi også sender en hilsen til dem

har regeringen også givet en indrømmelse jeg

en kommission nu den er vi ikke tilfreds med det skal gå meget hurtigere og det er derfor vi

er herre bent bøgsted tilhænger eller modstander

den udvikling der har været på arbejdsmarkedet på grund af den krise der

det kan godt være at der i en lavkonjunktur

en længere dagpengeperiode end de to år det kan også godt være

alle de her forslag med ind og det er jeg sikker på at kommissionen

det var en pakke regeringen havde

som de præsenterede for enhedslisten og så kunne enhedslisten få nogle små indrømmelser og så

meget kredit både for at vi fik en forhandling og at vi fik ændret tingene i pakken og så videre

nødt til at sende en tak til regeringen for at vi fik så meget omtale og så meget reklame for det det snakker jeg med dem om

noget skidt i to tusind og ti men nu har vi

alt hvad enhedslisten kommer med er noget skidt det kan vi ikke stemme

dansk folkeparti overhovedet vil være med til at stemme for noget der gavner

to tusind og ti aftalen som forringede betingelserne for de arbejdsløse og som jo er hele årsagen til at vi nu i halvandet år

sådan at dansk folkeparti egentlig er godt tilfreds med forliget men bare gerne udadtil vil få det til at se ud som

fair at se på om vi skulle have en fleksibel

lidt kredit det er normalt at

giver støttepartiet noget kredit når de

mere utilfreds et støtteparti er med det de får igennem des mere kredit får de

selv at tage hele æren sådan er

siger med at holde op med at tro på dansk folkeparti

så

jeg synes nu alligevel at sporene skræmmer for

er det jo rent brandslukning vi har aldrig påstået at det her løser nogen problemer eller at det løser dagpengeproblemet tværtimod er det rent brandslukning

rådgav sin folketingsgruppe eller hvordan det nu foregik til at

indføre nogle dagpengeregler som gør

det ene forslag efter det andet og

der kommer ud af det end alle de forslag enhedslisten har lagt frem

i forhandlingerne hvis man virkelig ønskede at

sammen med dansk folkeparti som jo skabte de her ordninger i sin tid

i det her ting for at det her er en

en afkortning af dagpengeperioden til to år og når

tilhænger af en fire årig periode

med regeringen vi mener at det her dagpengesystem skal laves om men det vi har været ude i her er

er tilhænger af en fire årig dagpengeperiode jeg har stået

vil udelukke at man i en krisesituation

kan få en længere periode med dagpenge hvis der er krise

fleksibelt dagpengesystem der er afhængigt af konjunkturerne så kan herre henning hyllested vel ikke forlange at jeg skal stå heroppe og sige

tilhængere af en fire årig dagpengeperiode det er lidt

enhedslisten ikke har haft chancen for at få det

og så må man også kunne forvente at få nogle af sine krav igennem så enhedslisten kunne jo bare have lagt trumf på og

hedder en rød regering længere men det gør man jo ikke

på det danske arbejdsmarked og hvis ja hvorfor

vi har meldt ud at vi er er villige til at se på om man skal have et fleksibelt dagpengesystem

gå helt ned på en år der vil jeg ikke udelukke noget som helst det vil jeg overlade til kommissionen den skal

ordføreren for radikale venstre herre rasmus helveg petersen

stemte for indførelsen af en kortere

to tusind og ti fra radikal side vi er imod enhedslistens forslag og det er vi af flere årsager

vi mener at det koster på arbejdsudbuddet og på den langsigtede holdbarhed

fejl visse utilstrækkeligheder i dagpengesystemet fra to tusind og ti som bør justeres

rasmus helveg petersen i give et bud på bare én knap vi kan dreje en smule på hvis vi skal

lagde stemmer til det oprindelige indgreb i to tusind og ti sagt at vi gerne så en mere lempelig indfasning men vi har

ikke nogen forventning om at dagpengeperioden bliver længere end to år eller at genoptjeningsperioden bliver kortere

de længder der er lagt fast senest ved ændringen i to tusind og ti er

hvem det er hensigtsmæssigt for

har gavn af det jeg får altid

retten til dagpenge eller kommer til at miste den og det er da heller ikke hensigtsmæssigt at vi næsten hvert år skal lave en lappeløsning for at forlænge mulighederne for at det ikke skal gå helt galt for dem det er heller ikke hensigtsmæssigt for arbejdsgiverne at der er sådan en ustabilitet

hensigtsmæssigt for a kasserne at de hele tiden skal lave om

skal håndtere de her ting det er heller ikke hensigtsmæssigt for de familier der bliver usikre kan herre helveg

er personligt meget bekymret for det der sker når folk

af de tredivetusind mennesker der kommer i klemme nu der synes det er sjovt

løber ud der synes det sjovt og det er det heller ikke men problemet med at være på dagpenge er den her passive forsørgelse det vi ønsker er selvfølgelig at folk kommer i aktivitet på forskellig vis

derfor mener vi at det selv om det måske gør ondt her og nu på længere sigt er bedre for alle at man kommer ud af passiv forsørgelse og

dagpengeperiode med videre det har vi lavet et fint forlig med enhedslisten om løsningen indebærer at indfasningen af den to

dagpengeperiode kommer til at ske langsommere nogle vil få en samlet indtægt i fire år andre i tre en halv år atter andre i tre år og så videre det er en kæmpe forbedring i stedet for at kassen koldt og kynisk bliver smækket i efter to år samtidig med at vi har krise og der er stor arbejdsløshed idet omkring tohundredetusind job forsvandt under den borgerlige regering derfor har den nye regering også taget mange jobskabende initiativer med energiforlig fremrykning af offentlige bygge og anlægsinvesteringer renovering

videre der er i vækstplanen også blevet afsat en milliard kroner over fire år til mere voksen og efteruddannelse som vil styrke den enkeltes mulighed for at sikre sig job fremover så er der selvfølgelig spørgsmålet om hvordan dagpengesystemet skal indrettes generelt i fremtiden hvordan bliver det fremtidssikret det er der mange aspekter af og disse aspekter vil som nævnt under de foregående punkter blive behandlet af den dagpengekommission som regeringen vil nedsætte vi har som tidligere nævnt brug for et grundigt arbejde og en helhedsvurdering som vil komme

unødigt udskyder løsningerne jeg vil også høre om ikke herre eigil andersen synes at arbejdsmarkedsspørgsmål som dagpenge og den slags retligt hører hjemme i et samarbejde

eller kommission som så skal sidde og pille i det ville det ikke være bedre at lade fagfolk

arbejde med de her ting dem som kender virkeligheden dem som er vant til at arbejde med de her spørgsmål og så sørge for at det sker i et tempo så

komme med nogle ideer til hvordan kommissionens arbejde skal foregå og i den fase bliver arbejdsmarkedets parter inddraget sådan er det beskrevet i det som regeringen har lagt frem og så bliver

nu bliver jeg ikke medlem af den kommission men jeg vil sige det på den måde at hvis jeg sad i kommissionen

ville jeg da anse det for hensigtsmæssigt at jeg som medlem af den havde en dialog med arbejdsmarkedets parter men om det kommer til at ske

kuldsejlede et forsøg på trepartsforhandlinger jo sidste år og det kan være at man har brændt fingrene så meget i regeringen at det er derfor men

at arbejdsmarkedets parter i høj grad vil bidrage

skal løses altså det tror jeg da vil komme til at fremgå

at der vil blive fremsendt konkrete forslag fra arbejdsmarkedets parter

når man er ekspert og sidder i sådan

tage en hel del i betragtning hvad det så er

peger på i øvrigt vil jeg også understrege

jo en politisk opgave det vil sige at det også bliver en opgave for regeringen og folketinget at tage stilling til de forslag som eksperterne kommer med så eksperternes rapport vil jo ikke

socialdemokratiske svenske finansminister

rädda välfärdsstaten hvori han foreslog og argumenterede for nødvendigheden

dengang var var sverige præget af store underskud på de offentlige finanser og

var på overførselsindkomst han skriver i den her bog om det at lave reformer af dagpengesystemet man hævder naturligvis ikke uden grund at ubetinget tab af dagpengeretten kan tvinge et antal mennesker til at blive afhængige af socialhjælp men spørgsmålet er om det er en værre skæbne end den som nu truer titusinder af mennesker nemlig at blive permanente modtagere af understøttelse fra

med invalide eller førtidspension som en helt given endestation langtidsarbejdsløshed betragtes som den største fiasko for arbejdslinjen i og med at mennesker passiviseres de vender sig til den beskæftigelsesløse tilværelse med alle den sociale risici og ender uden for arbejdslivet for altid at friste dem med relativt høje og sikre indkomster til at blive hængende i denne nedbrydende livsstil er ikke humant og heller ikke retfærdigt mod dem det drejer sig om jeg synes at det er

citat

resultatet er jo netop at mange mennesker permanent ender uden for arbejdsmarkedet

er man ikke specielt attraktiv for arbejdsmarkedet mere og det vi kan se

flere undersøgelser har vist er at lange dagpengeperioder ender som en fødekanal ovre i førtidspensionssystemet i danmark bruger vi en langt højere andel af vores bnp på sociale ydelser til borgere i den arbejdsdygtige alder end i andre nordvesteuropæiske lande

som gennemførte nogle af de her reformer

spare otte og fyrre milliard kroner hvert eneste år siden to tusind er der kommet tredstusind flere danskere på overførselsindkomst i samme periode har svenskerne reduceret antallet af borgere borgere

en af grundene til at sverige har reduceret antallet af borgere som lever af offentlige overførsler er at de har lavet ambitiøse reformer af deres arbejdsmarked herunder deres dagpengesystem resultatet er at svenskerne har højere økonomisk vækst svenskerne udbygger i disse år

deres velstandsforspring i forhold til danskerne enhedslisten ønsker med det her forslag at rulle dagpengereformen tilbage det vil medføre et velstandstab på cirka fire milliard kroner og mindske den strukturelle beskæftigelse med cirka femtentusind personer

femtentusind personer som vil være på overførselsindkomst i stedet for at være i beskæftigelse

vi har i danmark allerede det mest lukrative dagpengesystem i verden vi har den korteste genoptjeningsperiode vi har den højeste kompensationsgrad

på to år så jeg vil give enhedslisten ret i at der er brug for reformer af vores dagpengesystem men det skal være reformer som øger beskæftigelsen og ikke sænker dem det skal være være reformer som øger velstanden og ikke sænker den det vil enhedslistens forslag gøre og derfor

kan la naturligvis ikke støtte dette forslag

godt tænke mig at spørge

joachim b olsen gøre hvis han blev ledig og

ud og søge arbejde og hurtigst muligt se at komme i gang med at arbejde hvis der overhovedet

betonarbejder eller taxachauffør eller ville han

sådan at langt de fleste kommer i arbejde forholdsvis hurtigt

ledig i tyve uger

to tusind og fire og to tusind og fem dengang snakkede man sjovt nok ikke om at det var svært at finde et arbejde men dermed kan man ikke konkludere at en lang dagpengeperiode ikke fastholder en meget stor andel af dem

er på dagpenge i det system det viser erfaringen både fra danmark og fra udlandet og det er som regel dem

som måske er de svageste dagpengemodtagere som jo trods alt er de stærkeste ledige

der bliver fastholdt i overførselsindkomstsystemet de stærkeste ledige klarer sig nok men de svageste bliver altså i meget vid udstrækning fastholdt i overførselsindkomstsystemet og det vi kan se

lange dagpengeperiode bliver en fødekæde til andre overførselsindkomster

overførsler som for eksempel invalidepension det er der vel ikke nogen

en i avisen som man

som gerne vil blive i dagpengesystemet det er så ubehageligt så nedværdigende og så ydmygende at alle vil gøre ligesom

er det så ikke vores opgave at sikre det

joachim b olsen i rækken men stod bag ved og blev overskygget af hans store selvtillid og

ikke have en chance for i hvert fald at kunne forsørge deres familie indtil den dag

de får en chance skal de ikke have al den hjælp af samfundet som de overhovedet

faldt arbejdsløsheden det gør den heldigvis altid i en højkonjunktur men der var stadig væk

at importere østarbejdere til at tage nogle af de job som danskere ikke gad at tage fordi

det der er et af problemerne ved at have det system

er det ekstremt svært at få et arbejde igen de undersøgelser der er lavet

viser at det allerede efter et år bliver meget meget svært så fokus skal ikke være på at have lange dagpengeperioder

på at skabe økonomisk vækst så der bliver job at tage det gør dette forslag

vi hver gang skal have at vide at der er østarbejdere i danmark fordi danskerne ikke gider tage arbejdet det er jo forkert

vi lige snakket om supplerende dagpenge har de der siger de ting tænkt på at østarbejderne netop tager de job som danskerne bliver forhindret i at tage fordi man har et stift system med nogle dårlige

det er jo en af grundene det er jo en af grundene til at vi netop med vores egne systemer blokerer for at det kan være fleksibelt og det er derfor det kan undre at folk der ellers synes at vi skulle have færre østarbejdere og flere danskere på arbejdspladserne ikke engang vil være med til at indrette systemet så det er fleksibelt og så det fremmer at alle også tager de små job der måtte være rundt i hjørnerne

men jeg mødes af en mur fra socialdemokraterne og ud til liberal alliance når vi skal snakke om de her ting og jeg synes det er ærgerligt jeg synes det er ærgerligt når vi

i det her rum kan lave regler som netop fremmer

at kalde på ufaglært arbejdskraft fra andre lande nå men det var jo det her forslag vi skulle snakke om

forsikrede venstres beskæftigelsesminister at kun to

fire tusind mennesker ville falde ud af dagpengesystemet som følge af halveringen

hans andersen kan huske tallet ellers vil jeg gerne erindre ham om det da enhedslisten og den ny regering indgik finanslovsaftalen for to tusind og tolv var det helt åbenbart at komiske ingers tal var fri fantasi fuldstændig fri fantasi derfor forlængede vi

en halv år desværre ville regeringen ikke lave en permanent løsning i efteråret to tusind og tolv vurderede regeringen selv at

tolvtusind var udfaldstruede igen afviste regeringen permanente løsninger selv om

tallet var væsentlig højere endda mange gange højere for som finansministeren udtrykte det akutjobordningens tolvtusinde og femhundrede jobopslag er en hel og dækkende løsning

blevet besat af langtidsledige fjorten procent det er godt for de fjorten

ikke særlig ambitiøst når man havde regnet med at hundrede procent af

en komisk ali udtalelse der skulle medføre at regeringen kun lod sig presse til endnu en lappeløsning den midlertidige uddannelsesordning allerede da den trådte i kraft per første januar to tusind og tretten var regeringen klar over at dens skøn på syv

var helt i skoven allerede inden året var to uger gammelt kom opjusteringen

er langt fra to tusind fire tusind og op til

verden til forskel i stedet for at se realiteterne i øjnene med udsigten til at tredivetusind mennesker i løbet af i år vil falde ud af dagpengesystemet

fremlagde fremlagde regeringen så i sidste uge et forslag til endnu en lappeløsning forlængelsen af uddannelsesordningen halv år og så en arbejdsmarkedsydelse vi beklager ikke at vi sammen med regeringen har forhandlet denne redningspakke på plads men vi beklager i høj grad at regeringen er dumstædig og nægter

indgå i permanente løsninger allerede nu der er ingen grund til at lave syltekrukker på det her område arbejdsmarkedets parter kender løsningen arbejdsmarkedets parter er klar til at forhandle med regeringen hvorfor

skal vi gå en omvej for at komme til forhandling om det her spørgsmål det ligger på den flade hånd hvordan man kan løse det jeg vil gætte på at det kunne klares i løbet af efteråret derfor fremsætter vi det her forslag om at rulle dagpengeperioden tilbage til fire år det kan være at forhandlinger med arbejdsmarkedets parter vil give et andet resultat tre år eller fem år

hvad ved jeg men det her er vores bud

har vi prøvet og vi kender resultatet principielt har enhedslisten den holdning at mennesker skal have ret og der må

til dagpenge så længe samfundet ikke kan tilbyde dem et job og så længe de tager

der er ledige og i øvrigt følger de regler der

er vores grundlæggende holdning og den står vi fast på det har vi dog set ikke nyder fremme i det her folketing derfor er vores forslag at dagpengeperioden ligesom forslaget om supplerende dagpenge føres tilbage til den ordning der eksisterede inden den borgerlige regering støttet af folkeparti og de radikale indledte deres kamp mod de arbejdsløse i stedet for at bekæmpe arbejdsløsheden

synes jeg det ligner en situation hvor dansk folkeparti venstre og konservative stak ild i et hus vi er nu kommet til og vi prøver at slukke ilden så godt vi kan

skulle blive skældt ud ude fra sidelinjen

én spand vand jeg synes det er mærkeligt

bare fordi de har lavet noget skidt i fortiden det må de selv klare arbejdsløshedsstrukturen fra to tusind og ti og frem til i dag har afsløret at en dagpengeperiode på to år ikke modsvarer arbejdsmarkedets behov det har vist sig at arbejdsløse på store dele af arbejdsmarkedet til trods for at de konstant er jobsøgende deltager i alle aktiveringstilbud og i øvrigt opfylder alle de krav

falder ud af dagpengesystemet og ikke er i stand til at optjene ny dagpengeret de arbejdsløse står til rådighed for arbejdsmarkedet

sondere jeg vil gerne sige til ordføreren at det

for et deltidsjob det

det ikke deltidsjob vi snakker om i det her forslag det er

kommentere det men jeg vil gerne sige en smule om højere dagpenge det er vores mål at få reguleret dagpengene så de følger pris og

og giver fuld dækning for tabt arbejdsfortjeneste det er vores langsigtede mål hvorfor siger vi fuld dækning

vi jo fordi det er en forsikring og fordi de arbejdsløse er uforskyldt arbejdsløse det er jo fordi konjunkturerne og fordi rige mennesker sjakrer med vores økonomi i samfundet at vi får kriser og hver gang

der synes jeg da at enhedslisten

at der christian juhl fik indflydelse her i danmark

så ringe endda her i danmark

i de tre beslutningsforslag som vi nu

jo fortalt at det er fordi det er lettere at fange folks

skibby læser annoncen

se at vi ikke roser os selv vi roser dem der har været med til at presse den her udvikling igennem til at komme med ideerne til den og til at holde fast i at vi

de er i socialdemokraternes og sfs bagland de er i fagforeningerne og de er blandt de arbejdsløse det ville da være urimeligt at vi tog æren for det arbejde de har lavet og det prøver vi at sige så siger vi en anden ting i annoncen som er det væsentlige og som er svært at forstå for dansk folkeparti nemlig at i første omgang

nogle grundlæggende ændringer og dem begynder vi på

andre forslag i den her måned det skulle jo egentlig ikke være så svært at forstå at vi først slukker ilden og bagefter prøver

at genopbygge huset efter brandstifterne fra dansk folkeparti venstre

men lad os nu komme lidt ned på

mennesker reagerer på incitamenter når enhedslisten

jeg skal bare lige forstå

frygt for at forblive i dagpengesystemet

har man en meget meget kort horisont og alle ved jo

slet ikke slår til og det vil sige at alle løber alt hvad de kan for at komme ud af det system løber alt hvad de kan for at finde sig et stykke ordinært arbejde for en dag falder de jo

grænsen alligevel og i øvrigt skal alle jo stå til rådighed så uanset om man gav dem tredivetusind

stå til rådighed og tage det arbejde der er der er jo ikke nogen problemer i dagpengesystemet hvad angår restriktioner og straffe hvis man bare træder en lille smule forkert det er så ubehageligt et system at alle vil løbe bort derfra måske lige med undtagelse af et par stykker og det indrømmede herre

en person som jeg betragter som et intelligent menneske oprigtigt kan stå og sige at det ikke betyder noget for folks lyst til at påtage sig et arbejde at de får tredivetusind kroner om måneden

den verden man lever i i enhedslisten

kan have den holdning at folk vil tage beskæftigelse

og jeg vil sige at i den her omgang diskuterer vi en forlængelse af dagpengeperioden på fire år

kendskab har til dagpengesystemet og hvordan det virker at være arbejdsløs den ene ting og så skyldes det at han har det grundlæggende synspunkt at det eneste der får folk til at flytte sig at det eneste incitament

vi flytter os selvfølgelig også efter penge

efter et godt liv efter en dejlig familie og en hel masse andre immaterielle ting det kan godt

vi flytter os også gerne væk fra ubehagelige ting som at blive sat til tåbelig aktivering

som at skulle opleve den kæmpe ufrihed der er i dagpengesystemet

virkelig skræmmende for mange af os det må jeg sige og hvis man forstår det

januar to tusind og ni har herre frank aaen udtalt

om måneden så dækning for almindelige indkomster kommer op på de halvfems procent det vil ikke bare være godt for dem der rammes af arbejdsløshed det vil også mindske de negative følger for økonomien

herre frank aaen fra enhedslisten jeg går ud fra at herre frank aaen og herre christian juhl er

vi snakker også meget konkret om hvordan den skal se ud og hvordan vi skal udvide demokratiet hvordan vi skal

vores drøm er også at dagpengene der jo i nitten eller tyve år ikke har fulgt med pris og lønstigningerne i hvert fald i første omgang kommer derop hvis de gjorde det hvis de havde fulgt med pris og lønstigningerne så

men skiftende regeringer har høvlet af på reguleringen af dagpengene sådan at de ikke følger med

med den borgerlige side at gøre

meget meget små skridt en gang imellem derfor tager vi det med små skridt men vi tør også godt at tegne vores visioner

sort på hvidt det er så godt nok herre frank aaen det er ikke herre christian juhl

der har sagt det men jeg kan forstå på det her

jeg har ikke stillet det jeg har stillet tolv andre forslag i det her forår

og diskutere om ikke vi skulle stille det men jeg tror nu vi vil stille det på den måde at vi så

omgang vil vil have noget kompensation for den regulering folk har til gode for det har de jo

at tage nogle skridt år for år

nogen hemmelighed hvad vores langsigtede mål er det er at vi skal have fuld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i dagpenge og det vil sige at den højeste

skal væsentlig højere op for der er masser af mennesker masser af mennesker der tjener tredivetusind

den optimale løsning på dette problem

et

ikke bliver tilbudt reelle job går enhedslisten så ind

tilbyde dem job og så længe de tager det arbejde der er ledigt og i øvrigt følger reglerne det burde være meget meget enkelt at forstå det er også et gammelt socialdemokratisk synspunkt jeg ved godt at det er mere end tyve år gammelt så

gammelt socialdemokratisk synspunkt og et synspunkt som arbejderbevægelsen i hele perioden

de uforskyldt er blevet arbejdsløse selvfølgelig synes vi det alt andet ville være et uanstændigt og urimeligt synspunkt

ville være et kynisk synspunkt folk skal i et velfærdssamfund føle sig trygge og vide at samfundet tager sig af dem

skal vi tage os af dem lige så vel som vi tager os af mennesker hvis de bliver handicappede syge eller på anden måde mister evnen til at tjene penge det skal vi da det er grundideen i velfærdssamfundet

og det holder vi fast i uanset om vennerne på venstrefløjen synes at

forhandlingen er åbnet og den første er

helt forfra

en aftale der er indgået for ganske få dage siden

i menneskers liv når de står i en rigtig rigtig svær situation samtidig med det har vi fra regeringens side bebudet at vi nedsætter en dagpengekommission fordi det selvfølgelig altid er relevant at afdække om vi kan modernisere vores dagpengesystem

sfs ordfører tidligere i debatten om det her med

i forbindelse med den aftale der blev indgået i mandags

grundlag om en sikring af

til vores arbejdsmarked og dagpengesituationen

den anden side i forbindelse med de forhandlinger der har været

både forsørgelse og uddannelse til den gruppe af borgere der nærmer sig et dagpengeudløb blandt andet i i indeværende år så vil jeg derudover sige

legitimt at fremsætte de beslutningsforslag politisk parti her i folketinget mener er de rigtige

tror jeg af relativt enslydende karakter og mit svar er fortsat det samme som det der allerede er

jeg er glad for den aftale vi netop har indgået vi nedsætter en dagpengekommission der skal afdække

kan indrette dagpengesystemet på en klogere måde og det

det kan risikere at blive en forlængelse af processen

at sætte en kommission i gang først om et år

at inddrage dem som vi i gamle dage inddrog når vi skulle

i løbet af nogle måneder og finde ud af om man ikke kunne finde en løsning ville det ikke være mere direkte og gør det her reelt ikke at vi så skubber processen sådan at

har gjort sig gældende på dagpengeområdet det er er andre partier der traditionelt har taget ansvaret

endnu en gang kvittere for det gode samarbejde vi har haft om

videreførelsen af uddannelsesordningen som jeg synes er vigtig for de mennesker der står i en svær situation

nuværende konjunktursituation vi befinder os i derudover vil jeg sige at jeg synes det er helt naturligt at nedsætte en kommission når der er

i vores samfund og det må dagpengereglerne siges

talte ministeren over begge beslutningsforslag ved ved sin sidste fremlæggelse hvis det også gælder andre medlemmer her

om man vil gentage det samme en gang til og jeg vil under alle omstændigheder appellere til at medlemmerne i salen ikke stiller spørgsmål de allerede har stillet til de samme personer en gang til så er det ordføreren for venstre

for retten til dagpenge enhedslisten ønsker at det skal ændres fra nitten fire og tyve timer til

en og tres timers arbejde med ikrafttrædelse den første juli to tusind og

netop har overståede behandling af b en hundrede og tretten

gå hen og blive lidt af en gentagelse af hvad der tidligere

var der andre partier der var store modstandere af blandt andet dagpengereformen

allerede været en debat om

og diskuterer ændringer på dagpengeområdet

vurdere lytterne må vurdere hvor meget enhedslisten har fået igennem ved de seneste forhandlinger

man man kan jo vurdere at det ikke er særlig meget siden

men der kan også være det formål at det handler om at fiske stemmer hos regeringspartiernes vælgere i venstre kan vi i hvert fald ikke støtte det her beslutningsforslag

bag den dagpengereform fra tusind og ti de ledige skal sådan set i arbejde de drømmer ikke om at være på offentlig forsørgelse de drømmer om at komme i arbejde og det er det vi

jeg synes venstre synes

skabe vækst i danmark og det forudsætter blandt andet også at det altid kan betale sig

formandens ageren og handlen og det vil jeg også undlade den her

drejer sig om de arbejdsløse som er i klemme det drejer sig om at selv om vi lavede en pakke som hjalp en masse mennesker så er der stadig væk et grundlæggende problem i vores dagpengesystem det

at tilpasse dagpengesystemet til det folk skal stå til rådighed det har jeg forstået og det vil sige

jo synes vi skal prøve at kunne favne også i den måde vi reagerer på det og det er

dagpengereformen som vi taler om nu enhedslisten foreslår at nedsætte genoptjeningskravet for retten til dagpenge

i vi lavede sådan set en lang række ændringer tilbage i to tusind og ti som nu er implementeret med bred opbakning i folketinget

vi synes vi vil tage noget fra nogen det er sådan set fordi vi er optaget af at der er tillid til dansk økonomi

på den baggrund kan være med til

at der kommer flere arbejdspladser så det bliver nemmere at gå fra ledighed

i danmark nogle af de hårdeste genoptjeningskrav overhovedet i hele skandinavien hvis vi tør

at være konkurrencedygtige på alle områder skal vi så ikke også på velfærdsområdet være en smule konkurrencedygtige så arbejdskraften har lyst til

vandre frit frem og tilbage mellem landene

ved at i danmark er det lige så nemt eller lige så trygt at være i dagpengesystemet som i sverige

tryghed i forhold til den periode man kan være på dagpenge men

være på arbejdsmarkedet i en vis tid for at man kan

vi ikke anledning til at ændre på det

samtidig sammenligner enhedslisten vores system med sveriges og finlands jeg vil ikke igen komme ind på alt det regeringen har gjort for at hjælpe alle de tusinde mennesker der har været ved at falde

dagpengesystemet der er brugt en del tid på dette

giver det enkelte menneske og den enkelte arbejdsløse betyder utrolig meget

og mere human indfasning af dagpengereformen samtidig

mange mennesker en uddannelse eller et arbejde

også optaget af at dagpengesystemet har en

god fremtid som den ekstra sikkerhed

den danske model derfor har vi også netop besluttet at sætte hele det fremtidige dagpengesystem i kommission så vi

bud på et klogt moderne og fleksibelt dagpengesystem jeg synes det er svært at sammenligne os med andre lande da det ikke er så enkelt endda men jeg mener bestemt at vi skal kigge på andre gode eksempler

nærmeste fremtid skal diskutere hele dagpengespørgsmålet jeg glæder mig til at se kommissionens færdige oplæg og til at tage fat på den politiske diskussion

at beskrive ideer til et nyt system er det virkelig nødvendigt

gør andet end at bruge vores ideer og så ser at komme i gang jeg er lidt utålmodig jeg synes det vil være rigtig

fik skruet et system sammen i stedet for at vi nu skal have en kommission som måske kommer med noget før et valg

får vi slet ingen forandringer det ville da være en god idé at komme i gang med at lave en forandring nu

tiltag og det seneste det der kom nu her er

fagbevægelsen og alle andre vi har hjulpet de her mennesker

også diskutere det her dagpengesystem jeg tror ikke

selv på at der er alle mulige andre lande der har rigtig gode ting der er så også dårlige ting i de lande vi har så nogle

man skal bruge rigtig meget tid på at se

dagpengesystem vi skal have have lad nogle arbejde med det og lad os tage den politiske diskussion dér det

det vil de også glæde sig til det er da dejligt at enhedslisten er utålmodig det gør da ikke noget men jeg kan nu ikke

at han nu de næste to år

sige at der kommer en kommission men er det ikke rigtigt

i dag har en to årig dagpengeperiode

en år til genoptjening som udgangspunkt

efter en år have et fuldtidsarbejde

tres procent af af vælgerne

ville den dagpengereform vi har det som jeg synes er interessant er

var en del mennesker jo egentlig gerne ville lave dagpengereformen om

alt det her med at mennesker har været ved at falde ud af

har gjort at rigtig rigtig mange mennesker godt kan se

det gælder selvfølgelig alle de ting der er det kan vi ikke undgå alt er i spil og så tager

også henvendt sig til mig sige det bliver spændende det skal vi da diskutere

var bedre før valget end

skal genoptjene for at få dagpenge igen så derfor

gå ind og se det vi vil og det vi skal fokusere på

som matcher det samfund vi har i dag som sørger for

som sørger for at matche den danske model og holde fast i de her ting jeg synes det er det vigtige nu lad os gøre det lad os se fremad

en hel eftermiddag og før den her eftermiddag rigtig mange gange at

inderlig imod det har undret mig nogle gange når vi har diskuteret

at man så indædt kaster sig ud i et

at ordføreren er inderlig imod eller det kan være at ordføreren vil afkræfte at han er inderlig imod

og været meget nemmere men jeg vil bare ikke være så negativ for lige nu i de her dage er jeg i rigtig godt humør for hvis man kigger tilbage kan

salen jo rent faktisk havde sørget for at alle de her mennesker

på lommen vi har altså et helt

sørget for at de har

indfase den her dagpengereform på en fornuftig måde vi har sørget for at skabe arbejdspladser vi har sørget for at skabe masser af muligheder

at folk kan få en uddannelse og så tillader vi os

at sige ok skal vi så prøve at kigge på en anderledes dagpengereform

fordi jeg mener det jeg er i godt humør fordi jeg synes at det sidste par dage har

magtens pris som gør sig gældende

dansk folkeparti jo i virkeligheden har fortrudt

var med til at lave i sin tid så vi må egentlig konstatere at hvis

ville være med kunne vi faktisk begynde at ændre på det dagpengeforlig der dengang blev indgået og regeringen er jo ikke bundet af det de radikale har ikke indgået forlig men har jo bare stemt

det er vi har prøvet ligesom at påpege

jeg tror at ordføreren er inderlig imod det han her står og forsvarer men chancen er

de ikke haft de sidste ti år og det har de nu så det vil sige at enhedslisten

mulighed for at få indflydelse det havde de ikke før så det at vi er gået ind og

noget ansvar er vel egentlig godt for enhedslisten er enhedslisten

glad for det burde enhedslisten ikke være glad for at vi er gået ind og

ansvar at enhedslisten så kun vil være med til det sjove og det der er knap så sjovt

så en anden ting men er enhedslisten ikke lidt glad for det det tror

til tretten uger og de tretten uger

hk og metal var ude med det var godt nok at

vi tilbudt og det er vi stadig væk villige til at lægge stemmer til hvis det er det

artikel om enhedslisten den

er ikke noget man kan få igennem

det som herre per clausen har udtalt til avisendk

sige om det passer men jeg går ud fra

jo trods alt med til forhandlingerne men det

en midlertidig nedsættelse

til seks og tyve uger i

villige til det vi havde tilbudt regeringen

man kan tage et sommerferiejob eller være juleassistance

gå på på dagpenge resten

det er vi i hvert fald ikke indstillet på men skulle enhedslisten finde på at lave ændringsforslag så det

det burde også være sådan at dansk folkeparti kunne være med i det tempo vi

op der har været rundt i fagbevægelsen og andre steder

rette mig hvis det er forkert er det muligt for et parti som dansk folkeparti at stille et ændringsforslag til det her og jeg skal gerne garantere for at hvis dansk folkeparti stiller et ændringsforslag så stemmer vi også for seks og tyve uger for så kan vi da tage det med

ske med med den aftale der er indgået med enhedslisten

er der jo lukket af for nogen som helst ændringer af perioden og det er lagt ud i en kommission

er helt fint at at det bliver behandlet i en kommission men

ordningen i op til en to årig periode og

til seks og tyve uger og så når den to

periode var gået var man tilbage på en års genoptjening men det er så heller ikke det

at forklare det før så står han bare kigger og så kommer der nogle andre

brandstifter med halm i træskoene står og skælder ud over

synes brandstiftere skulle skamme sig og jeg synes brandstiftere skulle tage en spand vand og hjælpe med at få slukket

og så bagefter hjælpe med at få det bygget op igen det er det vi prøver

vi slukket ilden og lige om lidt faktisk fra i dag og fremad skal vi til at have bygget det hus op vi tager en ting ad gangen ilden skal være slukket før vi

er lidt skal man kalde det arrogant

en spand der ikke vejer ret meget eller

godt se at der var behov for at forlænge dagpengeperioden at det var for hurtig en indfasning

to tusind og elleve sagde at vi var klar til at forlænge

det tidspunkt men det er jo blevet afvist det er jo ikke blevet modtaget og heller ikke

lavet andre aftaler med regeringen i i stedet for

et beslutningsforslag som ikke

end dagpengeperiodens længde det har noget at

så og så lang tid det vil sige i en år på fuld tid for at genoptjene deres

hvis vi stiller et ændringsforslag om seks og tyve uger for at

er nogle problemer og at det er en for hurtig indfasning

ned fra to og halvtreds uger til seks og tyve uger i op til to

to og halvtreds uger det synes jeg

er i sagens natur dermed også imod enhedslistens forslag

ind for den eksisterende ordning

i øvrigt henvise til det pågående kommissionsarbejde om eventuelle fremtidige ændringer i dagpengesystemet vi er imod enhedslistens

genoptjeningsperioden og for den sags skyld også de supplerende dagpenge det er fuldstændig forskellige emner

spurgt om hvis nu regeringens liv for alvor var truet fordi

ville det radikale venstre så blokere totalt for det

diskuteret med herre helveg petersen

farooq mange gange hvor man gentager det samme

der er nogle der ingen penge har og vi ved også godt at de bliver arbejdsløse og ikke selv er skyld i det men det skal blive sådan det er

omkvædet hvis nu en dag regeringen kom i en situation hvor den ikke kunne finde flertal hvis ikke vi fik genoptjeningskravet med hvad ville det radikale

ordfører ville skulle afgøre

at fremlægge vores politik og det er også klart at politik

afvejninger af hvordan man skal agere i forskellige situationer

en genoptjeningsperiode på en år mener jeg er meget fint og fornuftigt i forhold til at

herre rasmus helveg petersens parti afviste enhedslistens allerførste forslag om en jobgaranti hvor man var garanteret job en gang hvert tredje år

en måned og tre dage siden

at alle arbejdsløse skulle have ret til

bent bøgsted vil jeg sige hvis arbejdsløse

arbejde i en sommerferieperiode altså tre måneder der arbejdsløse i det her land der ville være jublende lykkelige

lov til at arbejde i tre måneder det skal man ikke kimse ad

lov til at arbejde i en år hvis det er det herre helveg petersen

en rigtig god idé at stemme for vores forslag om jobgaranti hvert tredje

og det ønske vi har i forhold til at have en

årig optjeningsperiode er at folk selv skaffer sig et job på ordinære vilkår og fastholder det år og dermed opnår en meget tæt tilknytning til arbejdsmarkedet før dagpengeretten er

dagpengesystemet i forhold til det man nu har besluttet og som man jo i sin tid fra det radikale

vi hopper fra tue til tue som vi nu har gjort vi laver brandslukning nu

forlængede vi dagpengeperioden så lavede vi en uddannelsesydelse og nu laver vi en arbejdsmarkedsydelse og når det engang udløber i to tusind og seksten

køre det her system på om jeg så må sige

det var ret og rimeligt vi har ikke tænkt os når vi når frem til to tusind og seksten at lave yderligere ændringer det ligger ikke lige for men den enighed vi har opnået i øvrigt også med enhedslisten og i regeringen om både at lave en lidt lempeligere indfasning og om at nedsætte en kommission står vi da fuldstændig på mål for sammen i regeringen der er ikke tale om at vi har vindere og tabere her

folk kommer ud og får

og at

store grupper blandt andet 3fere bygningsarbejdere som får fast arbejde

ikke i en år de får arbejde i to måneder så er de arbejdsløse

arbejdet hver anden dag og der er

genoptjene retten hvis de er blevet arbejdsløse på et tidspunkt i deres liv

er et meget meget hårdt krav at

skal gå på arbejde for at genoptjene retten

system finder jeg aldeles rimelig

vedtog de to forslag enhedslisten

om dels at have en optjeningsperiode på tre måneder dels at have en dagpengeperiode på fire år

simpelt hen mene at det man skulle yde var for lidt i forhold til en dækning som jeg ville synes var for lang

hen udmærket tilfreds med det nuværende system

det med åbne øjne selv om jeg som sagt skal takke for

det er et meget hårdt krav

som synes de har fast arbejde

er de arbejdsløse en del af året og så kan de ikke genoptjene i

ud af dagpengesystemet så skal de på kontanthjælp hvis de kan få

skal huske på at det jo kun er en midlertidig løsning vi har lavet jeg skal også lige rette herre helveg petersen det er ikke en dagpengereform vi har lavet

være med til at vi skal kigge på

det er blevet sagt mange gange fra talerstolen

vi kommer ikke til at gå med på ændringer i dagpengesystemet af nogen art før den her kommission har

i spidsen tog i sommeren to tusind og ti man indførte en to årig dagpengeperiode og man indførte en fordobling af det såkaldte arbejdskrav det betød at hvor man hidtil skulle have haft seks og tyve ugers arbejde for at være berettiget til dagpenge hvis man efterfølgende blev arbejdsløs

års arbejde for at få fornyet ret til dagpenge fra a kassen i tilfælde af fyring og disse voldsomme stramninger vedtog man endda på et tidspunkt hvor vi var kommet ud i en økonomisk krise med stor arbejdsløshed resultatet af det har vi set nu

fordi de heller ikke kunne få en krone i kontanthjælp mange måtte gå fra hus og hjem fordi de ikke ville have råd til at blive boende som nævnt viser en undersøgelse blandt hks arbejdsløse medlemmer at fyrre procent af dem der har en halv års dagpengeret tilbage regner med at være tvunget til at måtte sælge deres hus eller ejerlejlighed når dagpengene udløber i sf er vi på hele denne baggrund stolte over at vi nu får gennemført en redningsplan så disse tredivetusind arbejdsløse og deres familier ikke stødes ud i mørket

sagde i sin første maj tale at problemet var uløst sf’s landsmøde sagde at vi ville gøre noget for at redde denne gruppe arbejdsløse og nu sker det så det vil jeg kalde solidaritet

i modsætning til de borgerliges ændringer som har vist sig absolut ikke

derfor er det som nævnt blevet aktuelt med den her redningspakke fra regeringen men for at vi kan få noget

få de forskellige aspekter og mulige forslag analyseret meget grundigt og derfor er det en god idé at vi får en dagpengekommission som kan se på de forskellige muligheder som en helhed

sf må på denne baggrund afvise det konkrete

også under de foregående punkter at når man skal se på dagpengesystemet

tolv femten stykker måske flere som man må se på for at

sikkert at man kan fremskaffe penge til

og så kan der jo blive tale om en en prioritering derfor mener jeg det er klogt at det bliver analyseret i den her

konkret eksempel på en del af dagpengesystemet og det er en central del af dagpengesystemet for tusindvis af mennesker der i dag er på arbejdsmarkedet og mange af dem er arbejdsløse derfor vil jeg prøve

at en år for at genoptjene dagpengeretten er for lang tid

man skal huske på og sådan er det også i

ryger de ud af a kasserne og så går de på kontanthjælp eller på de nye ydelser så som udgangspunkt

at det bedste ville være hvis

at der er en hel del arbejdsløse for hvem den periode hvor de får en ydelse i forbindelse med deres a kassemedlemskab ikke er to år men for eksempel tre år og for nogle endda fire år

det betyder jo at der forløber en vis tid hvor forholdene er mildere end de to års dagpenge det kan godt være at det rigtige er at der er hundrede punkter der skal tages stilling til i forbindelse med dagpengesystemet

er klogere at man får kigget alle elementerne igennem frem for at man tager et punkt hist og et punkt pist og sådan kunne man

fortsætte måske

der skal ske en samlet afvejning af hvordan man så kan gøre og som jeg

skal der også findes en finansiering

og andre i regeringen har udtalt at det

nogle som kan blive boende i deres hus

så det er jo et et sammensat billede billede jeg jeg kan godt gentage det som jeg har nævnt et par gange her i eftermiddag

at hks undersøgelse blandt de arbejdsløse medlemmer viser at fyrre procent af dem der har et halvt år tilbage af deres dagpengeperiode ikke regner med at

kunne blive boende i deres hus hvis de mister

hvor mange af dem der måtte gå fra hus og hjem

var der i nullerne det er der i dag

hvor mange af dem der måtte gå fra hus og hjem kan underbygge ordførerens påstand om at mange mennesker må gå fra hus og hjem når de

tusind fire tusind ville ryge ud af systemet og vi nu har et tal på tredivetusind så skal man jo måske passe lidt på med hvad det er for nogle tal man bruger og bygger på det er det første

den viden som jeg har er den undersøgelse som jeg har henvist til og som hk har lavet liberal alliances ordfører har jo ved flere andre lejligheder lagt meget vægt på at tingene skal være undersøgt og det er

det der er sket her med det som hk har spurgt de arbejdsløse medlemmer om jeg har ikke nogen statistik

er faldet ud af af systemet men jeg ved fra mine samtaler med almindelige lønmodtagere

er en stor risiko for mange men jeg er klar over at liberal alliance lægger større vægt på statistikker end på mennesker

er det meget lavt prioriteret for moden skifter jo også inden

alle sammen forlanger supplerende dagpenge på plads

sfs vurdering er er det et vigtigt krav eller er det noget af det der ligger

og dagpengekommissionen og der står simpelt hen i det regeringen har fremlagt at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i

også når man skal vurdere det bagefter hvordan fagbevægelsen så vil prioritere tingene

på regeringsniveau altså mellem de tre

hvor højt sf synes det skal prioriteres fordi jeg mener det er et politisk spørgsmål som ethvert parti

jeg mødte nogle fremtrædende

forbundsfolk forleden dag og jeg spurgte dem hvordan de blev inddraget i den nuværende kommission som jo

snapsene hvis man skulle sige det på en populær måde

blive lyttet til men også at få lov til selv at lytte til

jo huske at selv med fire års dagpenge er der folk der falder ud af dagpengesystemet

baggrundsmaterialet fra weekendens forhandlinger kan man læse

der havde fire års dagpenge

lave en bedre udgave af dagpengesystemet og det er oplagt at et af de punkter

lange stribe af punkter

fra enhedslisten der omhandler det danske

nu handler det så om at genoptjeningsretten skal sænkes fra to og halvtreds uger til tretten uger og vi har lige behandlet et

om at man skulle øge dagpengeperioden fra to til fire år så hvad vil enhedslisten skal vi have en genoptjeningsperiode på tretten uger

genoptjeningsperioden fra de nuværende to og halvtreds uger

kunne gå på dagpenge i to år eller måske fire år det ved vi ikke helt

har danmark i forvejen en af de absolut korteste genoptjeningsperioder af alle lande i

højtudviklede velfærdssamfund som for eksempel sverige tyskland holland og storbritannien

skal

genoptjene retten til dagpenge kræver det seks og tyve ugers arbejde inden for en år

en genoptjeningsperiode på halvtreds procent af referenceperioden hvis man i holland som har de skrappeste krav skal have dagpenge kræver det seks og tyve ugers beskæftigelse inden for blot

i tyskland og i england er det halvtreds procent af referenceperioden man skal have været i arbejde mod kun tre og tredive procent i danmark så vi har allerede et meget meget lukrativt dagpengesystem som med alle andre forslag som

dag så er der ikke nogen finansiering med til det her forslag som jeg forstår det

ni hundrede million kroner at gennemføre det her forslag hvor de penge skal komme fra har vi ikke fået noget forslag til

man kunne jo også sige som enhedslisten sagde i en af de tidligere ordførertaler at det

nogle forskellige forslag

indføre en tretten ugers genoptjeningsperiode det kan fagbevægelsen jo bare gøre

hvis man virkelig er af den opfattelse i i fagbevægelsen at det ikke er noget problem at få folk i beskæftigelse og at det ikke vil koste noget fordi folk meget gerne vil tage et arbejde og ikke vil gå

tid på dagpenge selv om der kun er en meget kort genoptjeningsperiode

noget der forhindrer fagbevægelsen i at gøre det det kan de jo bare gøre

slække på kravene i det danske folketing hvor man har

nationens økonomi måske henvende sig til

ikke koster ret mange penge så må man jo finansiere det inden for det system

og så lade dem der betaler ind til det finansiere det fuldstændigt i stedet for at bede alle mulige andre også mennesker som slet ikke er en del

jeg ikke tid til her hvad angår økonomien

fra seks og tyve uger til to og halvtreds uger det første år ingenting så tjente man en og firs million kroner det andet år man tjente en hundrede og syv og halvtreds million tredje år

de tal holder sikkert ikke

og tyve uger derfor tror jeg vi skal holde os nede på nogle mere realistiske tal hvis vi skal regne det ud i dagens tal men vi er

med til at finansiere det fordi det er meget meget vigtigt

sige

med til at finansiere dagpengesystemet i dag og er med til at betale regningen for hvad det koster som system via deres

med til at finansiere a kassesystemet så det jeg ligesom

det indtryk at det her ville blive for dyrt så kunne man jo bare finansiere det inden for sit eget system så kunne man jo hæve kontingentet og så kunne man lade folk selv finansiere det her eller man kunne bruge nogle af de penge man har på at lade folk gå længere tid på dagpenge men det har man

de rigeste også kommer til det hvorfor skulle være fristende jo fordi en stor kasse for

strejkekasse bestemmer vi selv over inden for nogle regler selvfølgelig i de aftaler vi har med arbejdsgiverne men staten blander sig i øvrigt ikke undtagen når de herinde skal blande sig ved at ophøje ting til

det der arbejde gider jeg ikke have det der arbejde gider jeg godt

de der aktiveringer kan i da godt glemme alt om det laver vi sådan at det passer til de

ikke afhængig af at alle mulige unyttige ting skulle bygges ind i dagpengesystemet indtil videre nøjes jeg med at sige det dagpengesystem vi kender vil jeg gerne

fornemmelsen at i det her folketing skal man gå med relativt små skridt fremad for at lave forandringer det er det passer mange mennesker bedst og det har jeg så indrettet mig på så tager vi nogle skridt ad gangen

ikke stillet forslag om at privatisere a kasserne endnu det var dog staten der gerne ville have det ind

bundskatten jeg mener at staten bruger omkring to og tyve milliard kroner på dagpengesystemet i dag vi

fagforeningerne fuldstændig selv stå for forsikringen af deres medlemmer muligvis ville der komme alle mulige forskellige produkter der ville passe de ledige meget

måske endda komme otte årige dagpengeperioder hvis folk

sådan og betale for det det kunne være der var nogen der ville synes at en halv år var fint og

de betale lidt mindre det kunne måske være interessant

er jo dejligt når vi en gang imellem kan få lidt konstruktiv debat herinde men

er en interessant tanke som enhedslisten

det hele sammen og hele dagpengesystemet skal ses i en

dagpengekommission der skal se på hele området derfor

synes jeg egentlig at vi skal se hvad

komme med nye forslag til hvordan man kan ændre hele dagpengesystemet så fra det konservative folkepartis side

papirer der handlede om dagpenge de fyldte cirka sådan her

derfor vil jeg gerne spørge hvad var grunden til at konservative medvirkede i to tusind og ti til at lave så drastiske ændringer uden at se det i nogen som helst sammenhæng men bare sagde at det kunne

om på det fra den ene dag til den anden

de her beslutningsforslag enkeltvis og de har drejet sig om enkeltelementer i dagpengesystemet og de skal jo egentlig ses i en sammenhæng hvilket også blev gjort

set mere i en sammenhæng end at man samlede nogle politikere besluttede

historisk blik jeg ser ikke nogen kommission eller

er det jo klart at det er det som jeg

ville jeg nedsætte en kommission og sige at den skulle arbejde i tre eller fem år og så se om

til den tid det ville være en rigtig god ting det er vel heller ikke tilfældigt at der nede ved udvalgsværelserne er den her syltekrukke eller hvad det nu

når nu nogle bliver utålmodige over den her diskussion så tænk bare lige et øjeblik luk øjnene og tænk et øjeblik på

ofte er meningsløse ofte ikke bringer dem videre men fastholder dem i arbejdsløshed hvor

tage ud og kigge på verden eller på

diskutere det vigtigste problem vi har i samfundet i øjeblikket nemlig arbejdsløsheden hvis ikke enhedslisten i flere omgange havde indgået aftaler om midlertidige redningskranse til de ledige ville tredivetusind mennesker være gledet ud af dagpengesystemet tusind og tretten desværre har regeringen kun ønsket at indgå midlertidige aftaler man har ikke været parat til permanente løsninger formentlig af hensyn til de radikale hvad vi jo fik bekræftet her for kort tid siden netop det parti stod i alliance med vk regeringen og dansk folkeparti bag voldsomme angreb

dagpengesystem først halverede de næsten perioden

i to tusind og ti samtidig fordoblede de kravet

det er måske i virkeligheden den værste af forringelserne af dagpengesystemet fordi det i den nuværende situation med med dens mangel på arbejdspladser er næsten umuligt af få arbejdet nok til at vende tilbage til dagpengesystemet hvis man sammenligner danmark med de øvrige nordiske lande

joachim b olsen er reglerne om genoptjening af dagpengeret langt skrappere i danmark i danmark skal du have arbejdet nitten

fire og tyve timer for at få ny dagpengeret i finland under en tredjedel seks hundrede og tolv timer og i sverige blot fire hundrede og firs timer hvorfor nævner jeg ikke

med et genoptjeningskrav i timer men med et indtjeningskrav der kræver mindre arbejde end det danske timekrav man kan også

i danmark i sverige giver en års arbejde fire en halv års dagpengeret syv år hvis du

i finland giver en års arbejde seks års dagpengeret jeg gentager

de danske regler gør således genoptjening af dagpengeret langt langt sværere end i sverige og finland man kan undre sig over at de radikale og dansk folkeparti der ynder at pudse deres sociale profil var med til at stemme de her asociale dagpengeregler igennem i to tusind og ti endda med dansk folkeparti som forslagets arkitekt man kan undre sig over

havde måttet ønske det

af dagpengeret bliver det danske billede endnu mørkere af en eller anden besynderlig grund får mennesker

det samme gælder de mennesker der hver morgen møder på fabrikken eller institutionen til et løntilskudsjob eller i virksomhedspraktik endelig gælder det også ved uddannelsesaktivering ikke kun enhedslisten synes det er urimeligt den holdning deles af parlamenterne i stockholm og helsinki i sverige tæller timer fra job med løntilskud med ved optjening af dagpengeret i finland tæller løntilskudstimer halvt med

det enhedslisten foreslår her er blot at kopiere de svenske regler regeringen og de borgerlige henviser rask væk til nabolandene når det gælder selskabsskat førtidspension eller lønniveau vi foreslår beskedent at man i stedet kigger på reglerne for genoptjening af

har i flere år efterlyst en permanent løsning af dagpengeproblemet vi har peget på et utal af muligheder alene i to tusind og tretten har vi

tretten beslutningsforslag i folketinget det passer nu ikke det er tolv beslutningsforslag og lovforslag vi har undervejs indgået midlertidige aftaler med regeringen der har skaffet tusindvis af mennesker en udsættelse men lad os slå fast det er permanente løsninger der er brug for ikke kun redningskranse vi kan godt håndtere et både og vi behøver ikke

samles et ret stort flertal for disse tre beskedne forslag

som jeg kan høre visse politikere i dag

men vi garanterer både folketingets medlemmer og dem det måtte interessere ude i befolkningen at der også i den kommende samling bliver mulighed for at stemme for permanente løsninger vedrørende genoptjeningsperioden dagpengeperiodens længde

muligheder for supplerende dagpenge

for enhedslisten og bør også være det for en centrum venstre regering så derfor er vi nødt til at arbejde videre i og uden for parlamentet for at sørge for at der skabes et flertal for at vi kan gavne de arbejdsløses

og sikre dem tryghed på en bedre måde end vi

dagpengeperiode og som det seneste om genoptjeningskravet

glemt sine spande sine slanger og ikke mindst vand

med herre christian juhls kollega herre per clausen

ovre hos ministeren

kan berolige dansk folkeparti der nu har en tilsyneladende teoretisk interesse for

den første dag til at afklare hvilke spørgsmål

kunne komme med jeg tror ikke at regeringen er i tvivl om at vi gerne ville have haft det her spørgsmål med da vi så nåede til førstedagen

vi jo også prioritere og finde ud af hvor langt vi kunne komme i disse forhandlinger og der viste det sig ganske rigtigt

at lave lappeværk vi kunne ikke få åbnet en reel forhandling om ændringer af indholdet i dagpengesystemet

ikke ligeglade med tredivetusind menneskers

derfor valgte vi at tage de forhandlinger der var mulige på nuværende tidspunkt derfor har vi også helt naturligt det er nok det der er svært for

valgt at fortsætte indsatsen vi synes at indsatsen er vigtig først brandslukning og bagefter genopbygning af huset og det vil vi fortsætte med også i den nye forsamling hvis ikke der i dag skulle

ikke kunne få de her ting igennem

af den situation

farverige annoncer i landets

jeg har også opgivet at forklare dansk folkeparti hvordan tingene hænger sammen

med i hvad der sker jeg

at vi fortsætter vi har nogle mål og dem vil

kan ikke huske om det er en helsidesannonce vi har

permanent løsning men jeg undrer mig stadig

og allerhelst så at det hele forbliver som

i dag det er dog mærkeligt at de folk skælder os ud for at vi prøver

forandre det det er vel naturligt at vi prøver at forandre det som de gerne vil beholde og det tempo vi gør det i i er

vi har en genoptjeningsperiode på to og halvtreds uger

i alle andre lande hvis vi ikke samtidig kigger på hvad referenceperioden er når vi i danmark har en genoptjeningsperiode på to og halvtreds uger inden for tre år er det altså i tre og tredive procent af referenceperioden man skal have været i arbejde for

i alle andre lande omkring os er

kom til at rode rundt i tingene og det er vigtigt at vi holder tungen lige i munden når vi udtaler os om det her jeg har prøvet at beskrive det på en enkel måde

års arbejde giver når man regner genoptjeningsperiode og referenceperiode sammen

og i finland giver et års arbejde seks års dagpengeret

dermed kan man se hvor det er dyrest at få

der var for at gøre det nemt for nyliberalisterne at forstå at jeg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

de dele af den dansk irske dobbeltbeskatningsaftale som betyder at ansatte om bord på irske fly ikke kan beskattes af deres lønindkomst i danmark men kun i irland baggrunden for beslutningsforslaget er at et irsk luftfartsselskab har etableret sig i danmark personskatten i irland er lavere end i danmark og herved gøres det muligt for selskabet at aflønne ansatte med bopæl i danmark på et lavere niveau end der sædvanligvis gælder

gerne gøre det klart at jeg på ingen måde sympatiserer med de metoder som det pågældende luftfartsselskab ifølge pressen anvender når det drejer sig om løn og ansættelsesvilkår for selskabets ansatte hvis det er rigtigt hvad vi kan læse i avisen er der tale om forhold der ligger meget langt fra det som vi her i danmark ville finde rimeligt

jo nærmest tale om daglejervilkår hvis ikke det der er værre der er flere lag i dette problem og den dansk irske dobbeltbeskatningsoverenskomst er for mig at se kun en del af problemet

at nogle luftfartsselskaber indretter sig på en måde

er tale om kreative ansættelseskonstruktioner hvor medarbejdere opretter enmandsselskaber på fjernt beliggende steder for derefter at blive lejet ud som løsarbejdere gennem vikarbureauer eller lignende det giver også problemer vedrørende social sikring ligesom en række faktorer på det luftfartspolitiske område spiller ind

der skal findes en fælles løsning derfor har regeringen og det vil konkret sige transportministeren taget kontakt

kommissionen for at finde en sådan løsning lad os vende tilbage til

som egentlig er emnet for beslutningsforslag

hundrede og to nemlig den danske irske

som der er redegjort for i bemærkningerne til beslutningsforslaget kan lønindkomst ved arbejde om bord på et fly i international international trafik kun beskattes i det land hvor luftfartsselskabets virkelige ledelse har sit sæde det betyder i praksis at en person som er bosiddende i danmark og som arbejder om bord på et irsk fly kun kan beskattes i irland af lønindkomsten for dette arbejde

person som er bosiddende i irland og som arbejder om bord på et dansk fly kun kan beskattes i danmark af en sådan lønindkomst bestemmelsen vender med andre ord begge veje der er flere ting der gør sig gældende når vi skal overveje om en dobbeltbeskatningsoverenskomst skal søges genforhandlet

man må begynde med i det konkrete tilfælde at overveje om det problem som man har

siger formentlig sig selv at landene kun retter henvendelse til hinanden

om genforhandling af dobbeltbeskatningsoverenskomster hvis der er tale om problemer med en vis substans og om bestemmelser der forvrider de økonomiske relationer mellem de involverede lande

vi så sige om problemets omfang

vi desværre ikke sige noget præcist om endnu jeg har hørt forskellige tal blive nævnt de var ikke så store men da jeg ikke kender grundlaget for disse tal

jeg ikke nævne konkrete talstørrelser her men det er ikke nok kun at se på antallet af medarbejdere vi må

på om man har indrettet sig på en sådan måde at danske skatteregler bliver omgået der opstår en række spørgsmål af skattemæssig karakter når man går ind i sindrige konstruktioner og kontraktrelationer mellem en arbejdstager og en arbejdsgiver

også overvejes hvor meget vi fra

side i givet fald vil være villige til at betale for at få de ændringer som vi ønsker hvis vi kommer og

et andet land om noget må vi være forberedte på at den anden part vil have noget til gengæld sådan fungerer forhandlinger nu engang vi kan selvfølgelig ikke vide det

men det er et spørgsmål som må med i overvejelserne

er der en overvejelse som er af helt generel og også af principiel karakter og som ikke direkte har noget at gøre med den dobbeltbeskatningsoverenskomst

som man aktuelt gerne vil have genforhandlet og det er overvejelsen om hvorvidt det nu også er fornuftigt at indvie alle og enhver i

heller ikke det er et emne det er fornuftigt at diskutere her i folketingssalen både jeg og min forgænger som skatteminister har tidligere besvaret spørgsmål fra skatteudvalget om dette jeg kan i denne forbindelse især henvise til besvarelsen af skatteudvalgets spørgsmål nummer syv hundrede og fire og halvtreds på almindelig del

svaret blev afgivet den tredje september

af den daværende skatteminister og jeg kan fuldt ud tilslutte mig dette svar jeg er af den opfattelse at de eksisterende samarbejdsrelationer mellem regeringen og folketinget i spørgsmålet om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler fungerer tilfredsstillende

fuld kontrol over hvorvidt en dobbeltbeskatningsoverenskomst kan tiltrædes eller ej i og med at folketinget i hvert enkelt tilfælde bliver bedt om at

stilling til en lov der bemyndiger regeringen til at tiltræde dobbeltbeskatningsoverenskomsten dobbeltbeskatningsområdet har hidtil ikke været noget politisk stridspunkt i folketinget tværtimod har området været præget af konsensus og jeg håber da meget at det vil kunne fortsætte faktisk er det kun sket en enkelt gang i løbet af de tyve år vi har haft den gældende ordning at et lovforslag om tiltrædelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst er blevet forkastet og så vidt jeg ved skyldtes det en afstemningsfejl forhandlinger med andre lande må kunne foregå på et grundlag af fortrolighed og diskretion det gælder på alle områder i det internationale samarbejde og det gælder også på dobbeltbeskatningsområdet

vi af modparten og det forventer modparten af os det er det som er begrundelsen for at regeringen holder kortene tæt til kroppen på dette område som jeg tidligere nævnte sympatiserer jeg på ingen måde med de løn og ansættelsesvilkår som det pågældende irske luftfartsselskab ifølge de foreliggende oplysninger tilbyder sine ansatte jeg mener også at en person med bopæl i danmark skal kunne beskattes i danmark af i sin lønindkomst også når den er indtjent ved at arbejde om bord på et irsk fly faktisk er den dansk irske

dobbeltbeskatningsoverenskomst ret usædvanlig hvad dette angår

og som jeg tidligere nævnte har regeringen taget kontakt til kommissionen for at finde en fælles løsning

får mig ikke til at ryste på hånden i det generelle spørgsmål om hvorvidt dobbeltbeskatningsoverenskomster mere eller mindre skal forhandles i fuld offentlighed

ikke at de skal det er sådan og det skal efter min mening også være sådan at regeringen kan gå ud og forhandle i fortrolighed med andre lande som man finder det relevant at forhandle med og at folketinget derefter tager stilling til det resultat der kommer ud af

forhandlingerne lad mig i den forbindelse også i al stilfærdighed minde om at grundlovens § nitten faktisk fastsætter en arbejdsdeling mellem regeringen og folketinget på dette område grundlovens § nitten siger at kongen og det vil sige regeringen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender og det skal vi naturligvis holde fast i regeringen kan således ikke

det er ikke af sympati for de løn

og arbejdsvilkår som det pågældende irske luftfartsselskab efter de foreliggende oplysninger tilbyder sine ansatte tværtimod det er heller ikke af hensyn til den omstridte bestemmelse i den dansk

arbejde som skat har sat i gang på dette område viser det sig at være en god idé at søge den dansk irske dobbeltbeskatningsoverenskomst genforhandlet ja så prøver vi det men dobbeltbeskatningsoverenskomstens udformning er for mig at se kun en del af den problemstilling som skal løses og som ikke

det er vel ikke unormalt at man laver nogle aftaler

at et flyselskab ryanair er sikkert ikke de eneste men

i det her tilfælde har fundet nogle huller i dobbeltbeskatningsaftalen

et af dem som de så udnytter så

det var jo ikke meningen

er derfor at jeg ikke helt forstår hvorfor man ikke synes at det kunne være ganske fornuftigt at

er ikke kun danmark

problem ryanair er jo berygtet for at spille forskellige lande ud imod hinanden og have meget elendig løn og arbejdsvilkår for deres ansatte derfor

er det faktisk et mere overordnet generelt

forsigtig med bare at fokusere på den dansk irske dobbeltbeskatningsaftale men jeg afviser ikke at det er noget som kan blive relevant at se på

derfor at vi faktisk kigger på

i billund med ansat personale typisk fra østeuropa og portugal som er beskattet i irland og formentlig er de ikke beskattet

lønninger er så lave det giver jo en konkurrenceforvridning det tror jeg at skatteministeren er enig med mig i

umuligt for dansk kabinepersonale at konkurrere med de pågældende men det er jo et aktuelt dansk problem og så kunne man jo give sit bidrag

den her bestemmelse jo ret usædvanlig for dobbeltbeskatningsaftaler så det skulle vel

egentlig heller ikke afvist og det glæder mig selvfølgelig men jeg kunne jo godt tænke mig at man trods alt gik lidt mere til biddet jeg har forstået

for regeringen og i hvert fald for skatteministerens parti så derfor synes jeg at det var passende her

er fuldstændig uholdbar og uacceptabel men når herre henning hyllested siger at

vil rette sig efter vores anmodning

så ligetil som herre henning hyllested siger men

noget som vi er optaget af og vi er generelt optaget af at få håndteret de her

vi behandler i dag b en hundrede og to forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af danmarks dobbeltbeskatningsaftale med irland forslaget pålægger som også skatteministeren nævnte regeringen at optage forhandlinger med irland om ophævelse af visse dele af den eksisterende dobbeltbeskatningsaftale det omhandler de dele som muliggør at ansatte

med base i billund ikke beskattes i danmark

heriblandt dobbeltbeskatning bureaukrati og generelt ringere

ikke interesseret i i venstre er vi generelt tilhængere af dobbeltbeskatningsaftaler sådanne aftaler kan netop hindre dobbeltbeskatning og bureaukrati de kan hindre at

det er vigtigt at holde fokus på at dobbeltbeskatningsaftaler overordnet kommer danske virksomheder og ansatte til gode aftalerne er således med til at gøre det lettere for danske virksomheder og personer de skal skal ikke stå i en situation hvor de kommer til at betale skat i to lande i og med at skat er i gang med at undersøge sagen om

forventer vi fra venstres side naturligvis at skatteministeren håndterer sagen derfor er der

nogen grund til at gå hurtigt frem lad os afvente resultatet af skats undersøgelse og vurdering af konsekvenserne af enhedslistens

derfor kan vi på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget og så skal jeg hilse at sige fra de

ikke havde mulighed for at være til stede her i dag at de heller ikke kan støtte

at ophæve dele af den dansk irske dobbeltbeskatningsaftale konkret handler det om den del af aftalen som gør det muligt for de ansatte i et irsk luftfartsselskab der har såkaldt base det vil sige bopæl i billund

sige det meget klart at dømme ud fra de historier man har læse i de danske medier så er det helt uacceptable løn og ansættelsesvilkår som ligger meget meget meget langt fra hvad vi skal og vil acceptere her i danmark ingen tvivl om det når det er sagt

betragter socialdemokraterne også udfordringerne i den dansk irske dobbeltbeskatningsaftale som en del af en større problemstilling som strækker sig langt ud over de danske grænser og omhandler andre områder end de rent skattemæssige globaliseringen og

jo det man så kalder social dumping

på et lidt mere mundret dansk kan vi sige at det er at man arbejder på

der sker desværre ikke bare social dumping inden for luftfartsvæsenet men også inden for en lang række brancher og derfor har regeringen i løbet af det første halvandet års tid

jeg ved godt at vi efter halvandet år ikke

det hele men det jeg heldigvis hører fra de kontakter jeg har

at de redskaber vi allerede har introduceret allerede skaber gode resultater ude på arbejdspladserne så det er da godt nyt der sker også social dumping inden for luftfartssektoren og det er heller ikke noget nyt fænomen

skat allerede har fokus på og som skat diskuterer med sine nordiske kollegaer hvordan man skal håndtere fremadrettet

skats opmærksomhed på problemstillingerne omkring flyselskaberne og deres anvendelse af underleverandører og vikarbureauer med videre

er en væsentlig del af skats indsats her i to tusind og tretten det forslag vi har til

her i dag er altså ikke udelukkende et dansk problem social dumping er derimod et problem der berører flere lande i eu og som kræver at vi finder en fælles løsning på tværs af landene som vi hørte i ministerens tale

ved vi også at transportministeren har taget kontakt til kommissionen med henblik på at drøfte en fælles løsning på udfordringerne det er med andre ord godt at regeringen arbejder på flere fronter om dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt vil jeg sige at det hidtil har været sådan at indgåelsen af dobbeltbeskatningsaftaler

gennem et samarbejde mellem den siddende regering og folketinget

klare opfattelse at den eksisterende samarbejdsrelation mellem regering og folketing

har folketinget fuld kontrol over om en dobbeltbeskatningsaftale

kraft for her i folketinget har vi i hvert fald mange gange haft de her aftaler til behandling

almindeligt flertal vi vedtager lovene om det her i folketinget

og sådan gælder det også for dobbeltbeskatningsaftaler fremadrettet den arbejdsdeling synes jeg ikke der er grund til at

har jeg som socialdemokraternes skatteordfører fuld tillid til at skatteministeren vil træffe den rette beslutning

hvilke muligheder der er for

aftalen og så sikrer grundlovens § nitten jo også som ministeren sagde

regeringen varetager danmarks mellemfolkelige interesser

er det i danmarks interesse at de ikke forberedes her i folketingssalen men at ministeren sikrer danmark et godt resultat som muligt og at vi efterfølgende tager stilling til det her i folketinget det har vi gjort med hensyn

den rigtige proces den her gang men som sagt

ser med alvor på de ting der er kommet frem

luftfartsselskabernes gøren og laden og jeg vil også sige at jeg ikke kun er opmærksom på det i forslaget nævnte selskab jeg synes også der er tendenser i andre selskaber som vi absolut skal

andre selskaber der på en eller anden måde

ind under den irske aftale så vi skal følge det meget meget nøje men som sagt

interesser de danske lønmodtageres interesser i

glad for jeg er ikke glad for at man så ikke kan støtte beslutningsforslaget

ligesom beder om at komme til at sidde med ved forhandlingsbordet selv om jeg er helt sikker på

sagtens kunne bidrage med rigtig gode råd

det jo er regeringen der varetager det og det

vil have åbnet den diskussion

med det initiativ vil bidrage til kampen mod social dumping som jo har udviklet sig siden aftalen blev indgået

på luftfartsområdet og som betyder at dansk kabinepersonale ikke kan konkurrere at de bliver arbejdsløse og at de

arbejde meget målrettet på at det her

skal varetages sådan at vi får modvirket de trælse tendenser til social dumping vi ser inden for luftfartssektoren jeg synes også

talerstolen i dag at regeringen arbejder på flere fronter

jeg er også glad for at vi her i dag har kunnet høre at venstre og konservative også er positive over for

det arbejde der bliver lavet så når vi ikke har praksis for

vedtagelser her i folketingssalen og give forhandlingsmandater til skatteministeren synes jeg også at herre henning hyllested skal være glad for de positive toner der

skal der nok blive arbejdet målrettet på at skabe nogle bedre forhold dertil vil jeg også sige at det her

jeg synes det er vigtigt at vi har sas i norden

de ulige konkurrencevilkår som nogle luftfartsselskaber

derfor er det også af andre årsager vi skal gå ind og se på det her så jeg

tryg ved at skatteministeren varetager danmarks interesser

enhedslistens ordfører blander arbejdsforhold i billund sammen med et skatteforslag her vil jeg lige høre om herre thomas jensen kan bekræfte at skatteforslaget her sådan set ikke

nogle ansatte det er jo noget der gør at der er nogle danske lønmodtagere som ikke

en løn der ligger helt nede på tusind euro om måneden og det synes jeg

en problemstilling som vi fra dansk side skal være meget optaget af og

det at lønnen kan være lavere når skatten er lavere gør jo ikke at arbejdsforholdene bliver helt umenneskelige altså lønnen kan være lavere fordi folk faktisk godt kan leve tåleligt og godt på en god løn når skatten er lav

flytte base

mellem de forskellige europæiske lande og så synes jeg nok at vi er ude at se nogle arbejdsforhold som jeg ikke synes vi skal acceptere i danmark og hvis vi via skattelovgivningen kan bidrage til vi at vi får mere ordnede forhold

forhold til at der er ansatte i ryanair som er bosiddende i danmark men

irsk skat og det giver selvfølgelig en voldsom konkurrenceforvridning i forhold til sas ansatte som er

for den danske virksomhed selv om begge selskaber driver virksomhed i danmark det synes vi da er en væsentlig

jeg forstår også at skatteministeren har tilkendegivet at man er i gang med at undersøge det men jeg forstår egentlig ikke hvorfor

det godt kan sige ja til forslaget for der står jo

set ikke noget årstal på hvornår man skal sætte de her genforhandlinger i gang så det er jo kun sund fornuft at man i skatteministeriet laver nogle analyser og kigger på hvordan

er vigtigt at man man har med i overvejelserne at

kan ryanair måske flytte fra til bangladesh eller et andet land i verden

overenskomst og så er problemet jo ikke løst så

flytte problemet til et andet land hvis man lukker det her hul men

fra enhedslisten om genoptagelse af forhandlinger med irland om at ophæve de dele af den dansk irske dobbeltbeskatningsaftale som betyder at ansatte om bord på irske fly ikke kan beskattes af deres lønindkomst i danmark men kun i irland og det på trods af at de ansatte faktisk har bopæl i danmark ifølge historier i pressen tyder det på at nogle

indretter sig på en måde der ligner social dumping og det er ikke acceptabelt vi vil i sf gerne sige tak til enhedslisten for at tage den her problematik op det er et vigtigt problem som der bør findes en løsning på ligesom enhedslisten så sympatiserer sf på ingen måde med de løn og ansættelsesvilkår som det pågældende irske

tilbyder sine ansatte

bør det være sådan at en person med bopæl i danmark skal kunne beskattes i danmark af sin lønindkomst også når den er indtjent ved arbejde om bord på et irsk fly vi må i sf desværre afvise beslutningsforslaget det er ikke en problemstilling vi finder en løsning på ved denne lejlighed her i

første der er samlet set tale om en kompliceret problemstilling som skatteministeren også har redegjort

og problemstillingen rækker ud over det rent skattemæssige for det andet løsningen skal ikke være national danmark er med al sandsynlighed ikke det eneste land

vi er derfor glade for at transportminister henrik dam kristensen har henvendt sig til

kommissionen for at finde en løsning for det tredje er der den overvejelse af generel karakter at forhandlinger med andre lande må kunne foregå på grundlag af fortrolighed og diskretion det gælder på alle områder i det internationale samarbejde og også på dobbeltbeskatningsområdet

ikke acceptabelt og hvis nogle flyselskaber skulle lytte med på vores debat her i salen i dag så håber jeg de vil høre at vi tager stærkt afstand fra social dumping

at bekæmpe social dumping jeg havde nu heller ikke forventet andet må jeg indrømme men når ordføreren siger at

en kompliceret problemstilling

ja det er der nok når man kommer helt ind

åbne den forhandling og bede om at regeringen faktisk åbner den forhandling med henblik på at bekæmpe social dumping

udviklingen har jo vist at der altså her er et hjørne

et problem og vi har det akut inde på livet nu

skatteministeren ikke at der skal ses på dobbeltbeskatningsaftalen det var det der klart og tydeligt blev sagt

det vi har noteret os vi er enige i at

det der foregår med social dumping er uhensigtsmæssigt og ikke acceptabelt vi er enige i at dobbeltbeskatningsaftalen også er uhensigtsmæssig men i forhold til at finde en løsning her i dag

og det synes jeg er lidt problematisk

for i hvert fald dele af det men men når man ligesom ikke sætter deadline på

bliver der så gjort noget det er jo det der vil blive spurgt om i billund og alle mulige andre steder hos kabinepersonalets fagforening piloternes fagforening

et område som kan gøre at der kan komme skred i tingene

overbevist om at skatteministeren har stor interesse for det her område og

det kan jo umiddelbart lyde logisk men det er det ikke når man dykker lidt længere ned

som beskæftiger sig med international transport og som vi kender det fra andre

flytter medarbejderne blot derhen hvor skatten er lavest vi kender det også inden for skibsfarten hvor

fordi alternativet ellers ville være at at folk bare var ansat

i andre lande hvor de kunne betale lavere skat i forhold til luftfarten har man gjort det på en anden måde der sørger man

i det land hvor flyselskabet har hovedsæde alternativet til de to løsninger er jo at folk bare bliver ansat i de lande i stedet for at blive ansat i danmark hvis vi i

ryanair have deres ansatte med bopæl i alle mulige andre lande end danmark hvad ville vi få ud af det andet end færre arbejdspladser med udgangspunkt i danmark færre kroner i statskassen fra moms og afgifter ejendomsskatter og lignende vi ville intet få ud af det absolut intet det ville være et slag i luften for at tilfredsstille enhedslistens ideologiske befinden sig i himlen blå fuldstændig uden nogen jordforbindelse så

er nogen luftfartsselskaber der har gjort mere for

at mennesker med lave indkomster kan komme ud og se verden end blandt andet ryanair og andre luftfartsselskaber og enhedslisten hævder altid at tale mennesker med lave indkomsters sag men de mennesker betalte før ryanair og andre lavprisluftfartsselskaber kom til verden enorme summer for at flyve med sas og andre statsselskaber så store summer at de simpelt hen måtte sige nej vi kan ikke komme på ferie i år det kan de nu nu kan de komme på ferie fordi der er kommet nye luftfartsselskaber som tilbyder dem priser

de taler kun sjældent de lavtlønnedes sag

når medarbejdere

er det muligt for dem at arbejde til en lavere løn

på den måde kan man i et land have lavere skat og medvirke til

og lønmodtageres konkurrenceevne bliver bedre så de bedre kan klare sig på de internationale markeder og enhedslisten har så vist for første gang i den tid jeg har siddet i folketingssalen erkendt at høj skat skader både lønmodtageres og virksomheders konkurrenceevne og det siger jeg tak for

blandt andet de ansatte

arbejdsvilkår som ole birk olesen aldrig ville acceptere selv at

lade sig gøre fordi de så altså heller ikke betaler skat men det er

en ting er at han ingen følelse har over for

de ansatte og eventuelt danske ansatte men hvad med

fornuftige forhold de er jo også pressede vi har set det i sagen med sas de

kun går ind for at sænke det danske skattetryk til et niveau der svarer til skattetrykket i sverige sverige har verdens næsthøjeste skattetryk og liberal alliance

som enhedslisten forventer når liberal alliances politik gennemføres til gengæld bliver danmark et betydelig mere konkurrencedygtigt land så synes jeg at enhedslisten excellerer i en sammenblanding af skat og arbejdsforhold

i detaljer arbejdsforholdene for ryanairs ansatte i billund fordi jeg er skatteordfører og ikke arbejdsmarkedsordfører men skatteforholdene som vi diskuterer i dag er ikke dem der afstedkommer de

er for ryanairs ansatte i billund det er ikke skatteforholdene der udløser dårlige arbejdsforhold

er de det uafhængigt af at der er en lav skat

nemlig nede at konkurrere på irsk

luftfartsselskab som bor i billund

helt andet samfund end det vi kender i dag

har lige konkurrencevilkår i forhold til ryanair og deres beskatning

mit hjerte at høre enhedslisten på den måde bekymre sig

men jeg må bare sige at problemet

at ryanair så bare har deres ansatte i andre lande i europa eller verden end i danmark forholdet mellem de dårlige konkurrencevilkår

og ryanairs ansatte vil blive bevaret der vil stadig væk være en ulige konkurrence selv om

blive gennemført det ville bare foregå via et andet land derfor er løsningen selvfølgelig at skattetrykket i danmark sænkes generelt sådan at alle virksomheder i danmark

givet udtryk for at at enhedslisten

skatteministeren mener at det ikke er så ligetil

kompliceret som jeg også sagde i i nogle af spørgerunderne er

en særartikel

det er lidt usædvanligt

man ikke bakker fuldt ud op om beslutningsforslaget ingen tvivl om

også gjort opmærksom på og det er også forstået hele vejen rundt at

om at bekæmpe social dumping på landevejsområdet altså såkaldte cabotagekørsel

er det her også et led i i den samme bestræbelse her er der så tale om luftfartsbranchen som

har udviklet sig til det rene cowboyland med alternative ansættelsesformer

med henblik på at omgå regler for social sikring og arbejdsmiljø og i høj grad

overenskomster og fagforeninger det er en direkte bestræbelse

i og med at man jo altså har installeret om jeg så må sige bosat medarbejdere i en såkaldt base i billund

er beskattet i irland med en meget meget lav personbeskatning måske endog slet ingen beskatning dermed er der efter vores mening opstået et utilsigtet hul

dobbeltbeskatningsaftalen det bliver i hvert fald udnyttet på en måde

ikke var tiltænkt og det bliver jo umuligt at konkurrere med

flyselskaber som jo som jo

bestemmelser og har aftaler med med faglige organisationer her kan vi blandt andet henvise til de problemer som vores eget nordiske flyselskab sas

en aftale med personalet i i

som betød lønnedgang som betød forøget arbejdstid

altså på mange måder markant forringede

i høj grad presset fra de såkaldte lavprisselskaber som jo altså snyder og bedrager

anvendte sådan forholdsvis hårdhændede metoder over for personalet og det kunne da være rigtig godt hvis også skatteministeren ville tage forholdsvis hårdhændede metoder i brug over for

ryanair men i al sin enkelhed

så i virkeligheden ikke særlig hårdhændet det handler om artikel femten stykke tre i aftalen med irland og den mener vi så bør opsiges til genforhandling

det er et af de konkurrenceforvridende forhold man kan gøre gældende vi er helt med på at det det her

en lille flig af det som som skaber social dumping inden for luftfartsbranchen derfor synes vi at man skulle være med til at bidrage til det som jeg sagde går vi stadig væk ud fra at regeringen har det her som fokusområde derfor synes vi nok at regeringen burde bidrage med en genforhandling af dobbeltbeskatningsaftalen

blandt andet herre ole birk olesen nævnte i sin ordførertale der er jo en grund til de der billige priser ligesom der er en grund til at der kommer billige varer ind

er jo at der konkurreres på et globalt marked på løn og arbejdsvilkår

hvis de ved at arbejdsforholdene er sådan

være med at købe de billige billetter eller købe den billige varer og jeg har da stor sympati for det man kan kalde den politiske forbruger men jeg må indrømme jeg tror mere på

opstå ved at have den slags aftaler som man har med irland

smuthuller det er allerede klargjort at det

som ikke forekommer i ret mange andre

enhedslisten har tidligere spurgt til skatteforholdene inden for flybranchen og har da også fået svar tilbage hvoraf det fremgår at

man vil kigge på forholdene og at det indgår i skats planlægning af indsatsen i to tusind og tretten men det er sådan lidt fluffy

at gøre det kunne være rart at vide så konklusionen på

det her og på den her debat for vores vedkommende må være at

det betyder tab af danske arbejdspladser at det betyder et pres på de selskaber som

om jeg så må sige har orden i sagerne som har overenskomstmæssige forhold

man kan jo på mange måder sammenligne den situation der er opstået

er opstået på landevejstransportområdet

udflager til billigere arbejdsforhold i kina og det øvrige asien så vi synes jo at det vil være en opgave for regeringen at medvirke til at stoppe det her og vi mener at

vi sige genforhandlingen af den ville være

så gerne lytter til enhedslisten i det her spil

i den her situation har vi konstateret at branchen jo står rimelig samlet

ansattes faglige organisationer som er enige om at

så opfordre skatteministeren til hvis han ikke vil lytte til enhedslisten så

til branchen og dens organisationer som sagt

ikke løse alle problemer med social dumping inden for flybranchen

en lille flig af det og det kunne bidrage væsentligt til den kamp mod social dumping som bliver mere og mere vigtig fordi tingene udvikler sig som de gør og

for danske arbejdere

alene har tålt ophold her i landet på grund af manglende udvisning ikke skal være omfattet af servicelovens §

har oplyst at kommunen havde bevilget en protese til en fængslet udlænding der samtidig var udvist med hjemmel i servicelovens § en hundrede og tolv jævnfør §

udviste udlændinge der er idømt frihedsstraf

tilføje at personer uden lovligt ophold i landet ikke formelt er omfattet af servicelovens §

gerne tilføje at når vi forlanger at udlændinge opholder sig her i landet til afsoning

også give dem den fornødne akutte hjælp de har behov for mens de er her

rent humant hensyn ikke blot lade dem sejle deres egen sø men jeg forstår fuldt ud hvis man bliver provokeret over at terrorister eller andre dømte udviste personer skal hjælpes for danske skattekroner og det skal de da heller ikke ud over det minimum der ligger i at vi som stat har et humant ansvar og det gælder i forhold til lægehjælp og det gælder også i forhold til basale hjælpemidler det kan for eksempel være akut at yde hjælp hvis en udlænding under sin afsoning i et dansk fængsel får behov for et hjælpemiddel der er nødvendigt for at vedkommende kan være selvhjulpen det kan være en blindestok eller en benprotese nægtelse af hjælpemidler til indsatte i fængsler som for eksempel skal hjælpe dem med fysisk at komme omkring

om rettigheder for personer med handicap

i samarbejde med kommunerne sørger for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed for indsatte i fængslerne uanset deres opholdsgrundlag ved brug af principperne i serviceloven

at det jo ikke er det samme som at der er en adgangsbillet til det fulde katalog af ydelser efter serviceloven vi skal ikke betale for at der eksempelvis gennemføres forældretræningsprogrammer for personer der blot skal følges til grænsen når de har udstået deres straf

at reglerne er uklare social og integrationsministeriet vil derfor sammen med justitsministeriet se nærmere på om der er behov for klarere regler det gælder blandt andet i forhold til hvor langt vi må sige at vores humane forpligtelse strækkes afslutningsvis skal jeg gentage at jeg godt forstår hvis man bliver provokeret over at terrorister eller andre

skal hjælpes for danske skattekroner og det skal de da heller ikke ud over det minimum der ligger i at vi som stat har et humant ansvar

og det gælder i forhold til basale hjælpemidler som blindestokke og proteser men da de pågældende personer ikke formelt er omfattet af servicelovens § to

at vi bruger danske skattekroner på den måde og det er

et akut problem så skal vi selvfølgelig hjælpe folk men man står jo en situation nu hvor folk kommer

jeg synes simpelt er en skidt forvaltning af danske skattekroner

ikke sidder og bruger skattekroner på at give nye benproteser til

falder ned i en gråzone fordi de formelt ikke har lovligt ophold men de har heller ikke ulovligt ophold ikke så lang tid at de ikke er udvist og

skulle være der ikke er overskredet hvis nu man

havde man kunnet bede den stat som vedkommende kom fra om at refundere de udgifter man

men fordi der er tale om nogle mennesker som teknisk set hverken har lovligt ophold eller opholder sig ulovligt

jeg medgiver betyder at lovgivningen godt kan være uklar da justitsministeriet har redegjort for at benprotesen er hjemlet i serviceloven har man ikke været inde at realitetsbehandle den oplysning fra horsens kommune man har lagt det til grund at det var korrekt derfor går vi nu i gang med et analysearbejde for at finde ud af præcis hvordan vi hjemler hjælp

til de her mennesker i lovgivningen men det har ikke noget med servicelovens § to at gøre idet den kun giver hjælp til mennesker

vil jeg gerne kvittere for

måske kan få det refunderet

en kriminel fra somalia tror jeg at det var helt håbløst at få det eller var det

en palæstinenser er der jo stort set ikke nogen stat at få pengene fra

et humanitært hensyn hvis der er mennesker som har et akut hjælpebehov

har vi ansvar for at hjælpe dem man falder ned i en gråzone når man er her uden lovligt ophold men heller ikke er her på ulovligt grundlag derfor bliver vi nødt til at kigge på hvordan vi hjemler den hjælp som vi tilbyder folk men som jeg nævnte har vi også en handicapkonvention som danmark har skrevet under på hvor der blandt andet står at deltagerstaterne skal sikre at personer med handicap ved en eventuel frihedsberøvelse i forbindelse med en proces på lige fod med andre har krav på garantier i overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder og skal behandles under overholdelse af denne konventions målsætninger og principper herunder ved en rimelig tilpasning hvad er så en rimelig tilpasning hvad er det for en hjemmel vi bruger vi går i gang med at kigge på det for

vil være helt naturligt at vi kan være mere præcise med det hvor langt skal vi udstrække den hjælp vi giver der er som jeg sagde ikke tale om at man får adgang til alle serviceydelser i serviceloven men eksempelvis en blindestok eller en benprotese

ministeren siger at der er en gråzone og at der er uklare regler og

er da helt enig i at hvis der er nogle uklare regler

skal de gøres klare så det er godt at vi kan blive enige

men hvad er det for en holdning ministeren har til det handler det om at stramme reglerne sådan

går helt op til kanten af hvad vi skal i forhold til konventionen altså en strammere fortolkning end den vi har nu er det dét som er ministerens holdning til det arbejde som ministeren

der var et akut behov skulle det løses

ingen værdi når jeg gerne vil have det her klarlagt er det fordi jeg synes at

lovgivningen hjælpen er at finde når vi tilbyder mennesker hjælp vi kan jo ikke

opholder sig her i landet ulovligt

nogle andre ting som kan spille ind

anden måde får ikke en service men noget så de kan

terrorister folk der begår kriminalitet og alle mulige andre grimme ting og som skal udvises og som ikke har lovligt ophold

så heller ikke omfattet af serviceloven men de er måske omfattet af fns konvention

rettigheder for personer med handicap

måske have fundet nogle andre løsninger det

ikke blande mig i men hvis man gjorde det her til sådan

en ændring og en begrænsning der var så konsekvent at de

man jo forestille sig en terrorist som kom til at sprænge sig selv i luften og mistede begge ben og begge arme

det ville jo betyde at fængselspersonalet der hvor han sad skulle bære rundt på den person i tolv år og made personen hvilket jo ville give nogle store problemer så løsningen i det her tilfælde kunne måske være at han fik nogle muligheder for selv at klare sig

set bare et eksempel på at

personen blev syg fik dårligt hjerte

gjorde så meget skade på det ben at der gik betændelse i det og at personen blev syg og

skatteborgerne endnu flere penge men principielt er

jeg har faktisk lavet en del research på det her for at finde ud af hvad man

i serviceloven og ministeren sagde jo også selv her at

fra dansk folkeparti sige at

op og ned i den her sag hvor er grænserne

kan vi gøre i den her sag og det venter jeg på at ministeren kommer med for det har ministeren nu givet givet tilsagn om

venstres udgangspunkt i den her sag

som beslutningsforslaget er formuleret med hensyn til §

er det jo sådan at de mennesker der er omtalt her ikke er omfattet af den lov ifølge de oplysninger

undre lidt at ministeren i dag siger det stik modsatte af hvad justitsministeren

nogen lovhjemmel i dag

bevilge en ny benprotese til femogtredstusind kroner til en terrorist som kun er her for at slå danskere ihjel

ny benprotese når han havde en der fungerede så fint at

ikke noget galt med hans benprotese på det tidspunkt og

der skal kunne gives af muligheder til de her folk

at hjælpe og beskytte udenlandske statsborgere som kommer

i den er til for at hjælpe danske borgere altså det er derfor vi har en servicelov her har vi så en udenlandsk statsborger der alene er her for at dræbe danskere hvorfor skal en servicelov gælde for sådan en

vi præmiere de her typer for at komme

er det jo allerede sådan i lovgivningen i dag at folk som ikke har lovligt ophold her i landet det vil

i fængsler og derefter skal udvises ikke er omfattet af servicelovens §

ændre loven således at de ikke er omfattet af § to når nu de ikke er det i forvejen i det hele taget giver det jo mening

ikke er omfattet af serviceloven for der er en hel masse af de ydelser som en borger har ret til

serviceloven som det overhovedet ikke ville give mening at de her mennesker skulle have

eksempler ministeren kom med så det er godt at det ikke er sådan men

synes jeg egentlig også som socialdemokrat at det er godt at vi ikke

har det sådan at vi synes at man skal forlange

ikke kan få en protese eller at

på anden vis bliver syg eller har brug for

mennesker vi har med at gøre også selv om

straffe og måske endda i de her tilfælde straffe med at

ordentligt og humant samfund og så har vi i øvrigt også underskrevet nogle aftaler internationalt blandt andet fns

ville risikere at komme på kant med

ikke er omfattet af serviceloven men jeg synes også det er rigtigt at vi så

kan sikre at man altså ikke

vi ikke vil acceptere i danmark uanset om det

hvilken minister

der siger justitsministeriet

efter udlændingelovens definition ikke har lovligt ophold i landet hvis man for eksempel

i det meget konkrete tilfælde som dansk

er indsat til efterfølgende udvisning af landet justitsministeriet siger så også

forholdt sig til hvad kommunen rent faktisk har gjort

det udmærket at ministrene nu siger at de vil kigge på det men det ændrer jo ikke ved uanset med hvilken hjemmel

at sige at det jo ikke kan være sådan at vi ikke behandler folk når de bliver syge eller at vi ikke sørger for at man for eksempel kan komme rundt

nu var venstres ordførers eksempel lidt ekstremt men men

de fleste af os der der kender til folk med handicap ved jo også at der jo sådan set var en god chance for at at den pågældende indsatte så ville have brug for mere personalehjælp det er jo heller ikke gratis

uanset hvilken lovhjemmel man så måtte henvise til

aftale som vi jo har underskrevet i i danmark om at behandle mennesker med handicap

lovligt i landet har ret til hjælp i denne lov og det er

eller andet sted midtimellem men jeg vil

udgangspunkt går man ind i det her udvalgsarbejde vil

man vil lave en lovhjemmel der siger at man skal få hjemlandet til at

defineret som havende lovligt ophold han er så heller ikke defineret defineret som havende ulovligt ophold og det er en gråzone

det er de principper som jeg startede med at beskrive det skal ikke være sådan at man bliver

giver en borger ret til det er derfor det er godt at vedkommende ikke er omfattet af servicelovens §

både på grund af vores internationale forpligtelser og på grund af den måde synes jeg som vi ser på os selv på som samfund

for hjælp at hvis man har et handicap eller

lade folk kravle rundt på gulvet eller lade folk gå rundt med

en brækket arm eller eller en sygdom så synes jeg vi har en forpligtelse både menneskeligt og jo så også internationalt i

stille en hjælp til rådighed den hjælp skal jo modsvare det behov der er

det skal bestemt ikke være mere eller bedre end at det behov der er men det kan heller ikke nytte noget at

man lader folk som som har behov for for

der alene opholder sig i danmark som indsatte i et fængsel eller på tålt ophold ikke skal være omfattet af servicelovens §

og det er af to grunde den første og væsentligste grund er at de her mennesker faktisk allerede i dag jo ikke er omfattet af servicelovens § to som tidligere ordførere og ministeren også har redegjort for så derfor er der på en måde ikke rigtig så meget

radikale venstre altså heller ikke enig i at man skal undlade at give mennesker nødvendig og akut hjælp således er vi uenige med dansk folkeparti i at selv de her mennesker blot må tåle deres ubehag som jeg tror det er formuleret i dansk folkepartis beslutningsforslag og det selv om vi jo alle herinde i salen tror jeg da i hvert fald nok

eller i deres respektive hjemlande men at lade mennesker

radikale venstre sådan set er uacceptabelt ud fra et humant synspunkt

det er faktisk hvis man skal bruge dansk folkepartis retorik en lillebitte smule udansk derfor synes det radikale venstre fortsat at der skal være mulighed for at give folk nødvendig lægehjælp og lignende ud fra et humant synspunkt ud fra et konventionssynspunkt og da der så ikke er tale om at indsatte udlændinge og udlændinge på tålt ophold er

ser vi altså ikke rigtig nogen grund til at der foretages store og drastiske ændringer på det her

som jeg også nævnte i indledningen ikke støtte det her beslutningsforslag og så skal jeg hilse fra

under sit ophold i horsens statsfængsel

danske kroner dansk folkeparti vil have ændret servicelovens § to så man undgår udgifter til behandling af udlændinge der afsoner en dom her i landet i den konkrete sag om lors doukaev der sidder fængslet i horsens er det horsens kommune der kan kræve pengene udbetalt af belgien da lors doukaev er belgisk statsborger horsens kommune oplyser at kommunen generelt altid forsøger at hente pengene hjem fra den slags udlæg i det omfang det er muligt refusionen skal gå igennem social og integrationsministeriet og her oplyser man at det er muligt at få pengene retur hvis lors doukaev er sygeforsikret i belgien sådan er de gældende eu regler samtidig har vi indgået en aftale om en ny taskforce for hjemsendelse af kriminelle udlændinge

så de så vidt muligt skal afsone en dom i deres hjemland

selv om vi kan bakke op om

dansk folkepartis ønske om at få præciseret hvem der er omfattet af servicelovens § to

gerne ville slå en masse mennesker ihjel

og som så havde brug for en benprotese

skal fremgå af serviceloven at det ikke kan finde sted

godt forstå intentionen i det her beslutningsforslag og jeg tror der er rigtig mange der bliver godt harme

som et ønske og et mål at få slået en masse danskere ihjel faktisk har

mærkværdigt at man har været meget hurtig med at give den her benprotese før man egentlig har sørget for at få

i forslaget og kan på den baggrund godt

få betalt hjælp via serviceloven selv om man egentlig sidder i fængsel eller på anden vis er her som

men som sagt vil vi også gerne lige høre hvad der egentlig er

en beslutning eller om der er andre problemstillinger og hvor mange mennesker det drejer sig om hvis man laver en optælling hvor mange mennesker omfatter det her forslag

til danmark alene for at producere en bombe og slå uskyldige mennesker ihjel

samme mand påfører sig selv skader i forbindelse med sit terrorangreb og lider i forvejen af fysiske handicap manden dømmes så til straf i danmark efter terrorparagrafferne og vupti

han pludselig de danske skatteyderes problem

set ekstrem i den forstand

danske skatteydere danske borgere ihjel og ødelægge det danske samfund det mener vi

den danske servicelov der skal dække udgifter for udenlandske kriminelle skulle man stå

få fornyet de her ting det synes vi simpelt

er rimeligt altså at man på den måde gør danmark til en slags

når man tænker på hvor gode forholdene er

mange gange kommer fra så er det jo

slippe af sted med kriminelle aktiviteter få meget lave straffe og samtidig blive belønnet med at få nye dyre benproteser når man kommer i fængsel

indrette et samfund på at det næsten stort set kan betale sig at komme til et land begå noget kriminalitet og så samtidig blive

benprotese som i det her tilfælde har kostet femogtredstusind kroner

decideret usympatisk og en destruktiv måde

penge på vi synes jo ikke at danmark skal ende som en slags tag selv bord for de her udenlandske ekstremister og kriminelle vi må ikke blive sådan et sted hvor folk

begå kriminelle gerninger og samtidig kan få store præmieringer ud af det

der er kommet nogen tvivl om om det nu er servicelovens § to der er tale om det accepterer vi men vi undrer os også

at stille et spørgsmål til justitsministeren som fortalte at det er med hjemmel i

§ to at man har givet den her bevilling

beslutningsforslag netop om at man skal have den her del pillet ud af §

vi nu fået det svar fra starten af

i det her beslutningsforslag men jeg synes i hvert fald trods alt at det er positivt at vi nu tager debatten videre og får kigget på hvordan man

får defineret det her korrekt

til lovgivningen så vi fremadrettet kan få lavet

så vi ikke sidder og præmierer terrorister som kommer til